annette vilhelmsen finn sørensen villum christensen per stig møller

edmund joensen og sjúrður

titlen på den anmeldte sag vil fremgå af folketingstidende

miljøer og bedre redskaber til at få oplysninger om terrorplaner mod danmark regeringen vil give flere penge til politiet her og nu og det kan vi naturligvis kun gøre med folketingets samtykke egentlig burde det jo være nemt nok for regeringen har allerede sat penge af på finansloven til uforudsete udgifter vi har

men venstre vil have at vi skal diskutere det hele en gang til og det er jo meget besynderligt det var en noget anden melding der kom fra venstre lige efter terrorangrebet der kunne

haster det åbenbart ikke længere

regeringens holdning er klar det er vigtigt at få

terrorangrebet i københavn danmark behøver et bedre værn mod terror

har brug for bedre beskyttelse vi må handle situationen viser så også hvor afgørende og nødvendigt det er at vi

for at klare ekstraordinære og uforudsete udgifter det kan regeringen jo

handle i fællesskab alle bør løfte ansvaret og det ansvar synes jeg egentlig at venstre indtil videre har svigtet værnet mod terror

eneste område hvor oppositionen er

bremse væsentlige beslutninger selv om vi burde kunne blive enige i sidste uge

at vi ikke kunne indgå en aftale om de gymnasiale uddannelser

for at gøre uddannelserne bedre at give de unge et mere enkelt og gennemskueligt valg sådan at eleverne kunne få mere tid med lærerne

er forbedringer som regeringen og de borgerlige partier som jeg må forstå det langt hen ad vejen er enige om

mig også at man smed det hele på gulvet alene fordi der var et krav man ikke kunne få opfyldt

man må forstå at oppositionen ikke engang er enig med sig selv om venstre og konservative ønsker et karakterkrav på fire til gymnasiet liberal alliance ønsker et syv og dansk folkeparti ønsker så

det udelukke tre ud af ti ansøgere og hvis man sådan

til et rigtigt tal vil det umiddelbart ramme sekstentusind interesserede

karakterkrav på to det samme som vi har på erhvervsuddannelserne

adgangskravet udgå helt af forhandlingerne

ikke godt nok for oppositionen

af unge som hvert år søger ind på de gymnasiale uddannelser

det går bedre i danmark der er styr på økonomien der er blevet skabt nye job vi har råd til at udvikle vores velfærd og

at oppositionen tilsyneladende har valgt at sætte sig lidt over i et hjørne

for at bringe danmark videre jeg synes det er ærgerligt og jeg håber at man kommer til fornuft for vi har stadig rigtig meget vi skal

i justitsministeriet hvorefter justitsministeren afbrød forhandlingerne og det vi mangler at få klare svar på er jo hvad det er for et bevillingsniveau regeringen regner med i i to tusind og seksten for det er jo meget flot

lægge lidt penge ovenpå men hvis de så lægges oven på noget der er en dyb dyb skrænt og som betyder at det almindelige politi fattes ressourcer i to tusind og seksten så hjælper det jo ikke meget

betalingsviljen vi afsatte i vores finanslovsforslag

milliard kroner til en tryghedspakke som blandt andet

kan målrettes den her indsats men det er jo et tema vi vender tilbage til når sagen kommer i folketingssalen

nemlig et sted hvor jeg synes

jeg mangler et klart svar og så sidder folk og tænker hvad spørger han så om

være alt mellem himmel og jord når det bare er noget hvor han mangler et særlig klart svar fra tidligere spørgetimer

tage fat i de firehundrede og fireoghalvtredstusindtohundrede og femten

en kontanthjælpsfamilie med tre børn kan modtage i samlede offentlige ydelser

jo også mere end da vi selv var i regering er den her familie en der kommer udefra

noget der ligner titusind kroner mere om måneden end da vi var i regering

indføre et kontanthjælpsloft og så give skattelettelser i bunden for at sikre at det

flere gange i de her spørgetimer forsøgt at få statsministeren til at svare på det helt enkle spørgsmål om det nuværende niveau

og femten kroner for den her familietype er et andet beløb for en anden familietype

aldrig rigtig lykkedes men jeg tror alligevel jeg efterhånden har fundet ud af at socialdemokratiet mener

nogle konkrete forslag der kan sikre at flere danskere bliver selvforsørgende frem for at leve af offentlige overførsler hvis hendes regering fortsætter efter

at venstre vil trække den sag i langdrag

ikke bare være med til at træffe den beslutning og man må jo sige at der er tale om at venstre vil trække den i langdrag når

jeg ved at justitsministeren glæder sig rigtig meget til debatten på

vi håber jo også at herre lars løkke rasmussen selv ønsker at deltage i den debat som han har lagt så meget vægt på vi ser i hvert fald frem til den

spørgsmål og svar jamen altså jeg har svaret på det her spørgsmål rigtig mange gange og

hvordan kontanthjælpssystemet skal se ud

kampagne om om det kan betale sig at arbejde og venstre har lavet en stor kampagne om nogle kontanthjælpsægtepar som tjener et vist beløb

vi taler om tusind familier tusind familier

på kontanthjælp og har tre børn eller flere

at hvis man gik ind i deres hjem og snakkede med dem

nogle formentlig hjerteskærende historier om at de her mennesker har vanskeligt ved at bide sig fast på arbejdsmarkedet

venstre synes åbenbart det er rimeligt dernæst siger

for den her familie og det er jo ganske enkelt misvisende for det kan det i det hele taget skal man huske på at det langt bedre kan betale sig at arbejde nu

under min regering end det kunne dengang herre lars løkke rasmussen var statsminister det kan bedre betale sig at arbejde

jo tjene i omegnen af tusind kroner om måneden ved at komme i arbejde

synes kun er et halvt par sko

det ændrer ikke ved at det for mennesker som lever på kontanthjælp og ikke har særlig mange penge selvfølgelig er et incitament til at komme på arbejdsmarkedet

at venstre meget konsekvent har brugt tal som ikke er korrekte

jo at hvor der i dag er trehundrede og tredivetusind danskere for hvem der ikke er nogen nævneværdig gevinst ved at arbejde så falder det tal

til en kvart million når det vi har aftalt i fællesskab er indfaset det synes jeg også er for meget

vi går til valg på at give flere skattelettelser i i bunden nu fik vi så ikke noget svar på

om regeringen har nogen som helst planer efter næste valg der skal sikre at der kommer færre på offentlige overførsler

til det næste spørgsmål der ligger i forlængelse af det nemlig

om statsministeren så har nogen som helst konkrete forslag om at sænke skatten yderligere for folk med små arbejdsindkomster ud over det vi

har aftalt i fællesskab eller må man på det her område også indstille sig på at socialdemokraterne ikke har nogen fremadrettede planer for at sikre at det bedre skal kunne betale sig at arbejde

hvad venstre egentlig har ment i forhold til til skattepolitikken

jo huske dengang vi lavede skatteforhandlinger tilbage i to tusind og

politik åbent frem så man kan vurdere den

til de mest velstående i vores samfund

igen for det var det samme der gjorde sig gældende dengang man lavede skattereform tilbage i to tusind og

at venstre ville være med men selvfølgelig også for at venstre ville være med til at forhøje beskæftigelsesfradraget som jo

at vi skulle forhøje det ekstra for enlige

med i en skattereform der sikrer at det bedre kan betale sig at arbejde er glad for at det bliver indrømmet i dag at man har bidraget til det for når nu sandheden er at det bedre kan betale sig at arbejde dag end det kunne dengang herre lars løkke rasmussen var statsminister så ville det klæde venstre også at sætte det

på offentlig overførsel der er ikke nogen fremadrettede planer hvad skal der ske for at sænke skatten for folk med små arbejdsindkomster der er ikke nogen fremadrettede planer jeg har gjort rede for hvad der er venstres politik jeg opgiver at få svar jeg rykker så bare videre til et emne mere

jeg godt kunne tænke mig at det for den fremadrettede debat nu hvor vi skal videre

hvor det ville være rart at få nogle svar sundhedsområdet i øjeblikket ser man jo statsministerens billede på reklamer landet over med et budskab om at ventetiderne er blevet kortere

at de er blevet kortere og at vi skal skal videre så vidt jeg husker

blev ventetiderne nedbragt med noget der ligner seks og tredive dage mens jeg havde ansvaret for det danske sundhedsvæsen og så er tempoet taget noget af efter regeringsskiftet det er vel faldet yderligere fire fem dage og det er selvfølgelig også godt men det rokker jo ikke ved at vi stadig væk har ventetider i omegnen af halvtreds dage i gennemsnit det er jo derfor at vi har et konkret forslag om at genindføre retten til at hvis man skal vente i mere end tredive dage

skal man have mulighed for at lade sig behandle et andet sted det er et meget konkret

som giver mig anledning til så at spørge statsministeren der gerne vil videre hvor vil statsministeren hen hvilke konkrete nye forslag bringer statsministeren med sig ind i den forestående valgkamp udover den plan vi

milliard kr som allerede er vedtaget hvilke andre planer

moderne kontanthjælpsloft som vi hører om hele tiden er åbenbart så moderne at man slet ikke kan beskrive det

egentlig venstres politik i forhold til kontanthjælpen

dansk arbejdsgiverforening foreslog meget lavere førtidspension end vi kender i dag hvad er egentlig venstres politik på det område

i det sidste lange stykke tid har vi hørt mange forskellige meldinger om venstres skattepolitik

er det så også de helt almindelige

men hvor højt skal det beskæftigelsesfradrag egentlig være

hvor meget skal det egentlig kunne betale sig at

man kun tjener seks kroner mere i timen hvis man

koste hvad er venstres skatteplan

i dansk politik er svar fra venstre på fremtidens udfordringer så kommer vi

til regeringens politik og det spørgsmål der også var

er

nu er langt mere styr på økonomien det gjorde man jo ikke dengang herre lars løkke rasmussen var statsminister og

tilrettelagt en økonomisk politik som gælder helt frem til år

og tyve hvor vi har tilrettelagt tingene sådan

kan bruge lidt flere penge i den offentlige sektor

guld og grønne skove det er ikke luksus nogen som helst steder

tre milliard kroner hvert eneste år

patientansvarlig læge så der

at holde i hånden når man skal igennem det her komplicerede forløb

jo blandt andet kræftens bekæmpelse har talt endog meget varmt om socialdemokraterne har også talt om om kræftområdet det kneb jo lidt med betalingsviljen

finanslov sidst regeringen satte færre ressourcer af til sundhedsområdet i femten end det vi var parate til men men pyt nu

forslag til hvordan regeringen socialdemokraterne vil forbedre kræftbehandlingen hvis der også efter valget sidder

arbejder med nulvækst i den offentlige sektor

nul hvert eneste år til at udvikle den offentlige sektor har regeringen tre milliard fuldt finansieret og

det betyder så selvfølgelig også og det tror jeg de fleste godt kan kan se

offentlige sektor for at forbedre vores service og vi slipper jo for som venstre vil skulle nemlig at sige farvel til en hel del personer i den offentlige sektor det

vil fortælle vælgerne hvordan tingene hænger sammen

som vi kommer til at bruge rigtig mange penge på og selvfølgelig også langt flere penge end venstre har mulighed for når man har nulvækst er selvfølgelig sundhed

vi har givet patienterne ret til hurtig udredning for

og det betyder selvfølgelig at mennesker hurtigere kan få afklaret hvad de fejler og selvfølgelig også komme i gang med den nødvendige behandling det

ønsker selvfølgelig at sætte patienten i centrum for behandlingen og vi arbejder også med at man skal modvirke stigende ulighed inden for sundhed

afskaffet fradraget for private sundhedsforsikringer og det har vi gjort for at styrke vores fælles sundhedsvæsen vi har været meget optaget af at få løftet psykiatrien og har løftet psykiatrien med to

gode eksempler på målrettede ting som vi har sat i gang men som jo ikke er færdige det målrettede ting som vi kan fordi vi ikke arbejder med nulvækst og som venstre ikke

jeg forlod statsministeriet

på bordet jeg kender godt svaret det er små fjortentusind

to ud af tre kommuner har i dag færre penge

og de drømmer om tanken om at de kunne have bare de penge de havde

bare en sidebemærkning for det med hvad man kan og ikke kan er jo også

hvordan man man prioriterer og lad mig tage et tema op her for et af de steder hvor statsministeren sidste gang gik til valg på noget der rent faktisk overlevede mødet med det sorte tårn

der skulle bruges en procent af bni det blev skrevet ned i regeringsgrundlaget regeringen vil opjustere udviklingsbistanden så den over en årrække kommer tilbage på en procent af bni jeg tror det aktuelle niveau

her prioriteringsdebat vil jeg jo gerne åbent her sige at vi foreslår at skære to

som vi hellere vil bruge på noget andet jeg går ud fra at regeringen vil opfylde sine mål og derfor skal mit spørgsmål som også er relevant i forhold til hvad vi kan med sundhedsområdet

milliard kroner mere end man gør i år på udviklingsbistand

milliard kroner mere på udviklingsbistand for at nå sin målsætning vi kommer ikke til at medvirke til det vi vil hellere reducere på det her område for at bruge pengene herhjemme blandt andet på

det står til i forhold til de kommunale serviceudgifter og ansatte

nødt til at lave en temmelig hård opbremsning efter at

anders fogh rasmussen og så herre lars løkke rasmussen havde været ved roret

virkelig mange ansatte i den offentlige sektor men

for meget ud over det der var budgetteret

det understreger også hvor vigtigt det er at man år for år overholder sine

herre lars løkke rasmussen når han nu selv har rejst den her diskussion at anerkende at de år som der måles på blandt andet de her år omkring

ni er det ikke lykkedes den tidligere borgerlige regering at overholde sine egne budgetter

bruge alle pengene på skattelettelser til de rigeste

længe har haft men hvorfor er det at venstre ikke stille og roligt vil indrømme at hvis man har nulvækst

viljen og evnen og modet og ambitionen

ælte dejen rundt altså bruge mere et sted for at bruge mindre et andet sted

derfor at jeg spørger om regeringen har tænkt sig virkelig at gøre alvor

milliard kroner mere på udviklingsbistand for så skal de penge jo findes og så kan de penge da i hvert fald ikke bruges et andet sted det kan de jo ikke

jeg helt åbent siger til danskerne at vi er indstillet på at spare to milliard kroner

det vil stadig væk sikre at danmark er i topfem og det frigør to

som kan bruges på andre områder sådan hænger det jo sammen vil man noget mere et sted må man noget mindre et andet sted

det er lidt tankevækkende også efter i dag at nu har jeg spurgt statsministeren

skal ske for at få færre på overførsler hvad skal der ske for at give skattelettelser i bunden hvad skal der ske for at fremme patienternes rettigheder hvad skal der ske med kræftpatienterne hvad skal der ske med at opfylde det her løfte man gav som endda overlevede

det der løfte om at alle kommuner skulle have flere penge overlevede jo i hvert fald ikke man skrev ud til samtlige landets borgmestre udregnede kommune for kommune hvor mange flere penge de ville få to tredjedele af dem fik færre det løfte som overlevede

indfri det og der er jo ikke klare svar på noget af

set at jeg at jeg trækker mig her og

stille yderligere spørgsmål det tjener egentlig ikke noget formål jeg har i dag gjort rede for

vi vil rulle de lønstigninger tilbage man har givet til kontanthjælpsfamilierne vi vil lette skatten i bunden vi vil give danske kræftpatienter nogle bedre patientrettigheder ved at give dem en patientansvarlig læge vi vil give alle landets patienter bedre rettigheder ved at gennemføre det

står der altså en statsminister som bryster

af opnåede resultater og al respekt for det og som har

herre lars løkke rasmussen er optaget af selvfølgelig også kan omregnes til at der kommer færre ansatte i den offentlige sektor

jo kun trække i et år så kommer der

heldigvis et år efter det og et år efter

at lægge en samlet plan frem for hvordan tingene skal udvikle sig hvordan skal tingene udvikle sig

rasmussen at man ønsker skattelettelser i bunden hvor store hvor høje hvor meget

at arbejde når herre lars løkke rasmussen skulle lægge et budget

i skattelettelser i bunden hvor mange penge drejer det sig om det er ikke kun mig der mangler svar men både hele folketinget og befolkningen mangler naturligvis svar på det

sidste ting som jeg er blevet spurgt rigtig meget om i dag og som vedrører kommunernes økonomi jamen altså herre lars løkke rasmussen og det har vi jo vænnet os lidt til men det

vi har den her samtale nede i folketingssalen bruger jo ofte meget forkerte tal og det gør han jo så også for kommunernes økonomi

på de foreløbige regnskaber for to tusind og fjorten tyder alt jo på at kommunernes serviceudgifter

steget med op mod to milliard kr hvis man sammenligner med to og tretten så når herre lars løkke rasmussen angiver

at der bare har været pres på kommunernes økonomi så passer det jo

til partiformanden jeg var jo til

og jeg havde så taget en

flot figur af en dansk garder med og også en god flaske rødvin der skulle også være lidt til aftenstunden

særlig gave nemlig en aktie

selvfølgelig med et godmodigt smil og lidt

politisk drilleri lå der jo i det

at understrege over for statsministeren at der også er en vis alvor i det

en af de ting som statsministeren

i dagens spørgetime hvorfor nu nævne den her groteske sag som mange danskere har stillet spørgsmål

sælge lige præcis til goldman sachs

illustrerer at finansministeren i forløbet talte usandt skabte en usand historie om hvor goldman sachs betalte skat den her bog fortæller at kammeradvokaten i forløbet fortalte regeringen at folketinget faktisk havde pligt til at sige nej til tilbuddet fra goldman sachs hvis man vurderede at der kunne være et bedre tilbud folketingets finansudvalg som jo så skulle debattere sagen havde bare ikke mulighed for at forfølge det fordi folketinget

på baggrund af den her bog på baggrund af de åbenlyse konspirationsteorier man

vil sætte det på plads at selvfølgelig skal folketinget have de oplysninger der er nødvendige for folketinget

at kunne vurdere om det her salg regeringen foretog til goldman sachs i virkeligheden var som bogens titel

der var andre bedre bud vil statsministeren personligt sikre at folketinget nu får de oplysninger der er nødvendige

jo partier som hele tiden har været imod og som ikke har haft

en viden som dansk folkeparti har haft hele vejen igennem så jeg synes egentlig at det er vigtigt at huske på hvad den her sag handler om

tilbage i to tusind og tretten havde nogle udfordringer hvor de manglede kapital derfor blev forligskredsen

dansk folkeparti jo er en del af enige om at igangsætte en proces som kunne sikre at dong kunne få tilført noget ekstra kapital udefra

eftersom dansk folkeparti var en del af forligskredsen

har forstået det der foregik dengang så blev dansk folkeparti helt tilbage i oktober to tusind og tretten præsenteret for hovedindholdet i de aftaler som senere blev indgået med nye investorer

og det var partiets finansordfører meget tydelig omkring

vej vinden blæser og hvis den

har været meget svært siden da at finde de saglige grunde til at dansk folkeparti og herre kristian

og springe fra en politisk aftale som vedrører en stor og vigtig dansk

set var en aftale dansk folkeparti var fuldt bekendt med den

ikke regne med dansk folkeparti mere det

så vidt jeg ved at man stadig arbejder for at

ikke bestemme hvilke aktier der skal købes af hvem

her sag som klinger meget meget hult

kun gentage det som min finansminister har sagt rigtig mange gange

der var åbenhed om den her plan og at vi naturligvis

stor åbenhed omkring det her

at finansministeren skabte en situation hvor han fik ordførere fra regeringspartierne

havde tilkendegivet at de ville betale udbytteskat i danmark men at skatteministeriet havde gjort finansministeriet opmærksom på at

og derfor måtte man bagefter ud at sige

en af regeringspartiernes ordførere der måtte ud at sige det det måtte han tage på sin kappe men bogen afdækker at det kom fra finansministeren altså

der skildrer at kammeradvokaten i forløbet fortæller om folketingets pligt til at afvise tilbuddet hvis vi vurderede at der

tilse personligt

igennem at folketinget kan få de oplysninger som vi har brug for for at vurdere om salget til goldman sachs var udtryk for det bedste bud

i den forbindelse har udarbejdet et notat

god lejlighed nu

skal vi ikke slå fast én gang for alle

tilføres ekstra kapital til dong

indgået med de nye investorer

på den baggrund støttede at regeringen kunne indgå de endelige aftaler

ordfører var meget eksplicit om det kære herre kristian thulesen dahl

lige pludselig ikke kunne være med i det her alligevel

venstre hele tiden har anerkendt at de var en del af det her arbejde og at de blev orienteret og hele tiden også har bakket op om det ansvar

siden dansk folkeparti den ene dag mente

skattefrit ud til selskaber på cayman

sidste år var stor debat om og hvor finansministeren postulerer bogen

synes statsministeren burde have en interesse i

som kan danne baggrund for at folketinget kan vurdere

bogens oplysninger om at der blev fabrikeret en usandhed

er rigtige eller forkerte derfor bare for sidste gang mit forsøg

tilse at folketinget

de oplysninger som folketinget har brug for

kunne vurdere om det tilbud der var fra goldman sachs

var det bedste bud eller der i virkeligheden var andre bedre bud hvis folketinget skal kunne foretage den vurdering skal folketinget jo have oplysninger også om de andre bud vil statsministeren sikre at folketinget kan få det

svare på nogle de mere generelle

indtil vindene så blæste lidt anderledes i debatten så skiftede man

gjort det det er nærmest et mønster

er når nu det er så farligt at sælge aktier

dansk folkeparti stadig mener at dong skal børsnoteres hvor der jo kan sælges sælges aktier til alle mulige tingene hænger ikke sammen dansk folkeparti og vi har ikke fået nogen som helst oplysninger eller forklaringer eller forsvar for den her sag

til opsvinget og råderummet til styrket velfærd men

store kraner og

nulvækst og brugerbetaling hos lægen og væk med suen til hjemmeboende

kun sigtelinjer så

når venstre har generobret regeringsmagten og tilbageerobret finansministeriet

her står der blot at man skal videre det håber jeg

for der skal jo prioriteres så

fortælle hvilke områder inden for velfærden regeringen vil styrke som udmøntning af den offentlige vækst

er mere optaget af at bruge hver en fri krone til skattelettelser end til at udvikle vores fælles velfærd

vores prioriteringer er jo klare

optaget af sundhed vi vil over de

bedre men også kroniske lidelser jeg tror de fleste kender

har kendt nogen der lever med kroniske lidelser

som er meget voldsomme sygdomme så det er noget af vores prioritering

rekordmange der søger ind på de videregående uddannelser

vi har brugt de penge der skal til for at sikre at det sker

optaget af og så rejser formanden sig sikkert op om et øjeblik

er optaget af børn

også at udvikle vores dagtilbud og det er regeringen

at der skal satses på danmarks grønne styrker i erhvervspolitikken så der kan skabes flere grønne produktionsarbejdspladser og ja at der selvfølgelig også kommer en dagpengeløsning

og hans partis meldinger i den seneste tid

i den offentlige sektor en sænkning af topskatten og senest en hurtig hævelse af pensionsalderen

og som også er skinnet igennem i det svar som statsministeren lige er kommet med så kan statsministeren præcisere

hvornår man skal gå på pension er

for det her område som er meget bred dybest set stammer den jo helt tilbage fra to tusind og seks og jeg har været meget tilfreds med i den her uge at kunne konstatere at

selv om herre lars løkke rasmussen talte om maveplaskere og alt muligt andet

egentlig optaget af at overholde den aftale vi har fra to tusind og seks og også den indeksering af levealderen der ligger

set udgangspunktet eftersom alle skal være enige

må så sige at det er meget nemt at blive klog på regeringens politik

at vi har gennemført mange reformer og

vi også gjort sammen med sf

at man de næste år kan bruge lidt mere på den offentlige sektor

man kan bruge omkring tre milliard kroner mere i den offentlige sektor

altså børnene de ældre sundheden

det også der statsministeren sluttede i sit svar

at af den offentlige vækst går til flere voksne i daginstitutionerne regeringen kommer lige om lidt med en børneplan

men siden har en ordfører fra

og af at de interne drøftelser måske endelig er

flere voksne i vores daginstitutioner

vuggestuer børnehaver og dagplejen og de penge skal bruges til øget

penge vi har brugt på det her område

vi kan jo se at vi samlet har prioriteret syv hundrede og halvtreds million kroner til bedre normering og kvalitet i dagtilbuddene

har nulvækst i den offentlige sektor

og de ting som der bliver fokus på for eksempel bedre kvalitet i vores dagtilbud kan man

ved når man har nulvækst men det har vi jo i fællesskab forsøgt

på næste tirsdag vi forventer nogle meget klare svar på de spørgsmål der bliver rejst jeg synes det er

meget alvorligt at der bliver rejst spørgsmål ved om man har ikke bare tilbageholdt information for folketinget

ikke er medejer af goldman sachs

det som mange andre end jeg sikkert også så i søndags nemlig en og tyve søndags program om vilkårene på vores plejecentre

ikke får den omsorg og den hjælp de har behov for fordi der er blevet skåret

det er særlig om natten der er problemer med bemandingen og så kan man sige at om natten sover folk vel

de meget tit bytter rundt på dag og nat

rigtigt at vi i danmark i et samfund som som det danske som er så rigt

kan finde ud af at behandle ældre mennesker som jo for langt de flestes vedkommende har arbejdet hele deres liv og betalt deres

ved tanken om at herre lars løkke rasmussen skulle gå hen og

han vil indføre nulvækst der

ikke nogen tvivl om at det vil få voldsomme konsekvenser ikke mindst på ældreområdet og

kristian thulesen dahl og dansk folkeparti som ellers

en regeringsleder som målrettet eller helt åbent siger at man vil lave nulvækst med de voldsomme konsekvenser det vil få for vores ældre

være to

hvis der opstår en akut situation skal der være en anden

jeg undrer mig også over

ser sådan et eksempel som jo viser noget om at

guld og grønne skove ude i kommunernes økonomi at man så som dansk folkeparti

herre lars løkke rasmussen som ønsker nulvækst i den offentlige sektor

om hvorfor man egentlig støtter nulvækst for en ting man kan være helt sikker

flere af den slags situationer og svære situationer som den enkelte medarbejder skal håndtere

færre offentligt ansatte det vil sige at nogle

man skal have en minimumsnormering

meget vanskelig måde at styre den offentlige sektor på ved på alle områder

have minimumsnormering vi skal tværtimod sikre at vi har en grundlæggende økonomisk politik som sikrer at kommunerne kan udvikle velfærden det

serviceudgifterne og når vi kigger på de foreløbige regnskaber for to tusind og fjorten

tyder på at kommunernes serviceudgifter

sammenlignet med to tusind og tretten

enhedslisten sf og regeringen afsatte en ekstra milliard til netop ældreplejen

vi ganske rigtigt har sørget for at der er blevet givet nogle flere penge

alligevel blevet mindre personale på vores plejecentre

nogen tvivl om at penge betyder rigtig rigtig meget

jeg synes det er klogt at vi har sikret vores

sidde otte og tyve elever i klasserne

der kommer til at sidde så mange børn i klasserne at de ikke får en undervisning der er god nok

det er på tide efter at vi har set hvordan udviklingen er gået de sidste mange år at sige

sikre vores ældre nogle grundlæggende rettigheder

når statsministeren ser noget som det her

behov der er for pengene

den borgernære velfærd ikke mindst

vores ældre på plejehjemmene jeg tænker da selv og jeg tror er mange der har det som mig hvorfor pokker skulle jeg have en skattelettelse når jeg kan se hvor meget der er brug for ekstra hænder på plejehjemmene

her med minimumsrettigheder i kommunerne men en ting er og det er at

for det viser sig jo rent faktisk at man er gladere for at bruge den ældremilliard til andre ting

det kan være andre ting som man har lyst til så jeg tror at som styringsmetode i den offentlige sektor

og snakke med dem om hvad ældre egentlig har lyst til at bruge

for op til tres ældre hvoraf mange er ramt af demens som er

kender mennesker som som lider af den

sygdom ved men jeg kan mærke at

få et svar på det andet spørgsmål jeg stillede når når vi hører de her historier tænker statsministeren så ikke

klogt at bruge penge på at

behov der er for ressourcer blandt andet hos vores ældre eller vores børn men altså

om statsministeren i den næste

den her regering genvinder magten vil arbejde på at der kommer mere personale på det her område

ældreområdet altså vil man fortælle og vil man love at

økonomi og dermed kan afsætte tre milliard

det sværeste er at skaffe dem så jeg håber også at man kan glæde sig bare en lille smule over at vi i hvert fald har skaffet finansiering til

vi ønsker at der skal være gode forhold i vores velfærdssamfund vi ønsker at prioritere sundheden

vi ønsker også at prioritere de ældre det er netop derfor at vi har tilrettelagt den økonomiske politik så vi ikke fremover bruger alle pengene på skattelettelser men tværtimod kommer til at udvikle vores offentlige sektor det

givet sig udslag i det billede

at kommunernes serviceudgifter samlet er steget og det er en god ting hvis man gerne vil passe lidt bedre på på de ældre og på børnene at kommunerne har haft mulighed for at lade deres serviceudgifter stige

naziislamisme venstres planer om et kontanthjælpsloft og fra den anden side spørgsmål som vi har hørt nu om flere pædagoger dagpengereformen ulighed de første asylstramninger i tolv år som regeringen taler om og om hvorvidt tusind kroner

måneden er nok til at gå på arbejde det vi kommer til at mangle ud over en evig diskussion om nulvækst eller plus nul

procent vækst er nogle konkrete gennemregnede planer for hvordan danmark skal komme videre det er der et parti der har gjort har lagt en samlet plan frem og bedt fjenden hvis man kan sige det på den måde nemlig regeringen om at gennemregne den og regeringen er kommet ud

på den anden side og har sagt at det her vil give en vækst på en hundrede og otte milliard kroner i bruttonationalproduktet det er noget der kan gå direkte til mere velfærd

hvornår er det at vi kan få lov til at se

en gennemregnet plan fra regeringens side hvad er det regeringen har af nye initiativer som den gerne vil gå til valg på hvad skal vi gøre i forhold til selskabsskat hvad skal vi gøre i forhold til skatten på arbejde hvad skal vi gøre i

til pensionsalderen som mine gamle venner det radikale venstre nu har rejst som en problemstilling

har verfet af bordet har regeringen ikke nogen planer

og der må jeg bare sige at jeg synes det er prisværdigt at liberal alliance har fremlagt deres politik

det kunne andre partier godt lære lidt mere af fordi det

på hvor vi så er uenige

den offentlige beskæftigelse med halvfemstusind personer halvfemstusind personer er omkring hver tiende offentligt ansatte

kan undvære hver tiende offentligt ansatte at fortælle helt præcist

og hvilken service vi så skal have mindre af i den offentlige sektor

men jo også en tyk streg under at det er et voldsomt eksperiment og meget langt fra det danmark vi kender hvad liberal alliance lægger op til

vil naturligvis betyde en helt anderledes service i den offentlige sektor og det ville klæde liberal alliance

som regeringen selv har peget på i det bureaukrati og det regeltyranni som i den sidste ende fører til det skandaløse som vi så i tv forleden aften

folk sidder bag computerne og skriver om hvor godt det går mens kvaliteten ude i afdelingerne falder og det har regeringen ikke gjort noget ved

tv udsendelse det er det danmark vi kender det er det danmark som regeringen står bag det er det danmark som liberal alliance gerne vil forbedre og gøre bedre ved at frigive ressourcer og stole på at folk

går på arbejde for at gøre et godt stykke arbejde hvor regeringen overdænger dem med regler og bureaukrati som fører til de skandaløse forhold som vi så i tv forleden aften det burde statsministeren sætte ind over

har nogen som helst bund i virkeligheden

for tyve milliard kroner

som skal trækkes ud af den offentlige sektor

men lad være at forsøge at bilde befolkningen ind at hvis man

bliver servicen meget bedre det tror jeg enhver kan se

formand for den kommission at man kunne komme endnu længere hvis man så oven i købet regelforenklede lavede bedre arbejdsgange stolede på medarbejderne præcis det som liberal

talsmand for jo jeg skal tage udgangspunkt i hvad regeringen vil og gør og det er regeringen der har ansvaret for de elendige forhold som vi så i tv forleden så skandaløse forhold så dårlige arbejdsforhold for folk der er ansat i den offentlige sektor det er regeringens ansvar det er ikke mit ansvar for det er statsministeren som sidder

flertallet i det her folketing det burde statsministeren begynde at tage fat i

hellere læne sig tilbage i stolen smile overbærende og sige at det gider vi ikke tale om på trods af

i købet i udgangspunktet her anerkender at man selv vil effektivisere ikke for så meget men man vil man tror selv på at den

man tale udenom anerkend dog hvad jeres egen produktivitetskommission har peget på anerkend at det kan lade sig gøre at stole på de offentligt ansatte

firs procent af deres tid på alt andet end at være sammen med de for eksempel familier

den offentlige sektor og trække dem ud af den offentlige sektor hvordan er

som render rundt og

arbejde midt om natten

han gerne vil diskutere

i den offentlige sektor som vi kan undvære liberal

det godhjertet op og egentlig også indgå i en konstruktiv dialog

en dagsorden inden for forskellige områder vi har været ude at sige at

vi ønsker at man allerede i folkeskolen stifter bekendtskab med muhammedkrisen at man lærer hvordan

kristendomskundskab på skoleskemaet og at vi også synes kristendomskundskab skal gøres obligatorisk

kulturkristne værdigrundlag

at kommentere hvad hun egentlig mener i forhold til

de danske værdier som er under pres

men jeg tror faktisk at danskerne i høj grad også efterlyser værdipolitik en værdipolitik som altså er med til at sætte en retning for danmark

mener rent værdipolitisk

er der skal til for at sikre danske værdier

værdipolitiske tiltag som skal underbygge

og styrke vores værdier hvis det endelig skulle gå sådan at statsministeren genvinder

at en af vores målsætninger er at bringe danmark igennem krisen med vores ordentlighed og vores solidaritet i behold

det kræver et fintmasket sikkerhedsnet det kræver en økonomisk politik hvor der ikke alene er styr på det men også en evne og en vilje til at bruge pengene på vores

virkelig stærke danske værdier er at vi insisterer på at have et stærkt fællesskab hvor alle kan være med og

siddet og modtaget undervisning i hvordan vi lever og det er vigtigt at understrege at kristendomskundskab jo på ingen måde er forkyndende det ved statsministeren sikkert heldigvis godt

er oplysende og at man også lærer om andre religioner

jeg

hvorfor børn med en muslimsk baggrund ikke kan have kristendomskundskab som jo er den dominerende religion i danmark

godt bare gennemføre det

da at regeringen kunne være villig til det

når forholder sig til de danske værdier

efterspørger

den dag vi diskuterede muhammedkrisen på skoleskemaet der sagde de socialdemokratiske ordførere vi ser ikke noget problem i at muhammedkrisen kommer ind som en del af historiekanonen så

meget nemt spørgsmål og det kunne jo være en

med hinanden at vi har et fintmasket sikkerhedsnet

jeg er der står kristendom på skoleskemaet og at vi er blevet enige om det i forligskredsen jeg synes

skal undervises i i en klasse i folkeskolen

til de dygtige danske lærere det er dem der skal vurdere hvad der er passende at tage op i undervisningen

danmark vi kender så at sige jeg synes at det danmark vi kender er

ude i det enkelte klasselokale til at lærerne kan undervise på den måde

til undervisningen men selvfølgelig

også en bekymring for og om det er jobløs vækst derfor er der i den grad brug for alt

iværksætterengagement og kraft

ideer kan de gode løsninger nye typer arbejdspladser også gerne arbejdspladser

hvad skal man sige kultur i det danske samfund så mit første spørgsmål er

vi de unges lyst til at skabe det er mit første sådan mere principielle spørgsmål så har jeg to mere

med til at øge produktiviteten i vores samfund

styrket iværksætternes adgang til kapital det er vigtigt for

der er nogle af iværksætterne som har haft svært ved at skaffe kapital og derfor har vi lavet særlige vækstlån

en milliard kroner frem mod to tusind og sytten i november to tusind og tolv

lancerede vi så også en kreditpakke netop for at styrke de små og mellemstore virksomheder

arbejder herinde og hvad der sker ude i samfundet og på et tidspunkt spørger jeg den

gode kvikke unge fra et gymnasium her i københavn nå hvor mange af jer har så rent

det lå på to en halv

også under den her regerings tid i forhold til bedre finansiel støtte

visse steder i undervisningssystemet

led i uddannelseskæden både i folkeskolen

videregående uddannelser så hvad er regeringens holdning til at styrke iværksætterundervisningen

af iværksætteri også når de skal ud at undervise vi har også sat

lærere skal være bedre til at

til produkter og services så de også kan præge deres elever vi har også en iværksætterpilotordning som skal sikre at nyuddannede får bedre mulighed for at komme i gang med nye ting og at komme i gang med deres egen virksomhed

ser på mulighederne for at fremme crowdfunding

vi har også gjort det muligt at stifte

kan vi tage på et andet tidspunkt jeg kan i hvert fald høre at

sidste konkrete spørgsmål

nogle af de offentlige ressourcer på en mere hensigtsmæssig måde

bruge dagpengeperioden til også at understøtte en iværksætterkultur vores bud

den nuværende sats og

med god rådgivning og det jeg egentlig bare har lyst til at spørge statsministeren

i sådan et initiativ er der nogle muligheder i det

styrker det vi åbenbart har en fælles dagsorden om nemlig

skal der herske en ret stram rådighed og det vil sige at man skal være parat til at tage et job med det samme der

samtidig er ved at opstarte ny virksomhed

vi grundlæggende tror på at det er det bedste redskab

en del af regeringsgrundlaget indtil det blev hevet ud

med stor interesse læse i altingets

og radikale venstre som går ind for øremærket barsel oven i købet

venstre formanden for folketinget

socialdemokraternes ligestillingsordfører

at man selvfølgelig stemmer

vi for alvor skal kunne gå ind og give mænd den mulighed at de faktisk kan tage øremærket barsel

har også en betydning i forhold til pensioner

har dyrket det

alt andet vil være at sige noget det

da det ikke er tilfældet er forhandlingen sluttet

direkte til tredje behandling uden fornyet udvalgsbehandling

bedre forbrugerbeskyttelse i forbindelse med flyselskabers

en obligatorisk ordning som skulle gælde alle flyvninger fra

behandlingen af beslutningsforslaget førte til at

der blev skrevet en beretning og der blev nedsat en arbejdsgruppe med deltagelse af branchen som skulle prøve at komme med nogle forslag til hvordan det her kunne

branchen deltog i ikke blev enige om ret meget for nu at sige det meget mildt

blev det her lovforslag l syv og tres fremsat og det lå rigtig rigtig langt fra enhedslistens oprindelige forslag og man måtte også konstatere at der der var en samlet branche som var ganske ganske utilfreds derfor derfor var enhedslistens

vi konstaterer med glæde at dialogen blev

og vi må også konstatere at det lovforslag der ligger nu er fuldstændig forandret i forhold til det der blev lagt frem gennem en stribe ændringsforslag fra ministeren

langt langt tættere på enhedslistens beslutningsforslag hundrede og sytten fra to tusind og tretten der er tale om en obligatorisk ordning

opkræves sammen med flybilletten

alle flyrejser ud af danske lufthavne og det ophæver i realiteten østre landsrets dom fra fjerde juli to tusind og tolv hvor norwegian

ikke var omfattet af den konkurssikring som var gældende i forbindelse med rejsegarantifonden vi glæder os også over at mindstegrænsen på femogtyvetusind passagerer bliver fjernet der er nogle mangler indenrigsrejser er ikke dækket og

vi skoset en del for at det var et utrolig lavt beløb og

inden fonden ville være opbygget vi kan konstatere nu på det svar vi har fået på spørgsmål tre at det

så lang tid så det er vi selvfølgelig også vældig godt

i pakkerejsefonden til den nye flyrejsefond

og vi konstaterer som sagt at det nye lovforslag l syv og tres efter fornyet behandling om jeg så må sige er kommet meget tættere på vores oprindelige beslutningsforslag

at de gebyrer som forbrugerne skal betale

et gebyr på fire hundrede kroner for en tabt sag for en forbruger er alt alt for højt og vi kan heller ikke forstå hvorfor man vil nedsætte gebyrerne for virksomheder når en af begrundelserne for det her lovforslag l

er forøgede omkostninger i forbindelse med implementeringen af eu direktivet på området som jo netop drager en masse nye områder jeg tror at det er nogle og fyrre områder ind under forbrugerklagesystemet

at man vil skære skære gebyrerne for virksomhederne ned og man kan ikke

fra enhedslisten skal jo rette op på lappe på et elendigt lovforslag

det står direkte i bemærkningerne

at få folk til at afholde sig fra at klage

fra lovforslag l fire og halvtreds tilbage i to tusind og tretten det er nemlig

klageadgangen i forbindelse med

vi kan konstatere at det her lovforslag jo i hvert fald ikke

at der ikke med det her lovforslag bliver

det skyldes selvfølgelig at den bagatelgrænse man fastlægger i lovforslaget er på tusind

og langt langt de fleste parkeringsbøder eller parkeringsafgifter ligger jo under

det var også det der blev sagt i forbindelse med at vi behandlede lovforslag l fire og halvtreds i sin tid

direktivet eus direktiv på området implementeringen i dansk lov skulle netop sikre at der blev en klageadgang på det her område det var det vi blev fortalt dengang enten i form af at være inde under det offentlige klagesystem eller et privat ankenævn vi må konstatere at det

med det her lovforslag ministeren svarer

på et af spørgsmålene vi har stillet i forbindelse med udvalgsbehandlingen at branchen jo bare selv kan etablere et privat ankenævn

etablere et privat ankenævn

derfor må vi bare konstatere

ikke indfrier indfrier løfterne fra behandlingen af l fire

afstemningen er slut

der stemmes ligeledes om ændringsforslag nummer ti af et mindretal tiltrådt af et mindretal

forkastet der stemmes om ændringsforslag nummer elleve

afstemningen slutter

er forkastet ønskes der afstemning om ændringsforslag nummer tolv til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

at sløre ejerforholdet til selskaber det er der jo

på trods af de regler folketinget alligevel har vedtaget

er det offentlige ejerregister som

en begrænset hæftelse man kan ikke selv blive sagsøgt for selskabets forpligtelser men modstykket hertil er jo at der er en vis offentlighed om selskabets forhold herunder offentlighed om eksempelvis regnskaber

forslag som vi behandler i dag

det første element er et forbud mod nyudstedelse af ihændehaveraktier ihændehaveraktier

aktier hvor man legitimerer sig over for selskabet og omverden ved selve aktiebrevet som man har i hænde og det er altså det der nu skal skal være forbudt man har ment at det er en måde hvorpå man i hemmelighed kan eje andele af selskaber hvor ejerskabet altså kan blive sløret

i forvejen er det såre få aktier der cirkulerer som ihændehaveraktier og er man aktionær

øvrige aktionærer nemlig ved at registrere sit ejerskab i selskabets ejerbog og dermed også i det offentlige ejerregister det er forbuddet mod de såkaldte ihændehaveraktier det andet element i lovforslaget er registrering i det offentlige ejerregister af allerede eksisterende ihændehaveraktier

øvrige aktieområde ejer man mere end fem procent af aktiekapitalen eller af stemmerettighederne skal man lade sig registrere i det offentlige ejerregister det bliver også tilfældet med

af det offentlige ejerregister det som i dag kun omfatter anpartsselskaber aktieselskaber og partnerselskaber der skal kommanditselskaber også med og det må man forstå sådan at det både er hvem der er komplimentarer og hvem der er kommanditister

jeg skal ikke kunne udtale mig om hvor korrekt det har været men i hvert fald været fremme i dagspressen at netop kommanditselskaber i vidt omfang benyttes til forskellige former for skjult virksomhed

noget jeg har stiftet bekendtskab med der er det hovedsagelig skatteelementet der gør at folk opererer i kommanditselskaber

i hvert fald fremme at også

russiske investorer benyttede danske kommanditselskaber

ikke selv noget videnskabeligt begreb om om det er rigtigt eller ej men nu bliver det i hvert fald sådan at også kommanditselskaberne bliver omfattet af

anspartsselskaber og så videre det fjerde element er at erhvervsstyrelsen skal have hjemmel til uanmeldt kontrolbesøg hos

erhvervsstyrelsen kan foretage kontrolbesøg hos alle de her liberale erhverv men kun uanmeldt kontrolbesøg hos vekselererfirmaer muligheden for at foretage uanmeldt kontrolbesøg udvides nu så det ikke bare er hos vekselererfirmaer man kan gå ind uanmeldt

og og så videre og så videre

udføres i det omfang formålet med kontrolbesøget ellers ville

virksomhederne på det her punkt det sidste element er at skat får bedre muligheder for oplysning om hvad værdipapircentralen har af oplysninger vedrørende ejer og aktier værdipapircentralen er vist det der hedder vp securities i dag

ejer aktier der er udstedt gennem værdipapircentralen summa summarum bliver der tale om

eu direktiver og det gør man også på det her område sagen er jo at at man går langt videre her

eu direktivet hvidvaskningsdirektivet lægger op til samtidig har jeg også hørt at venstre problematiserer

synes jeg at det offentlige har fået for vide muligheder til at gå ind på privat ejendom på

altså at grundlovens § to og halvfjerds er under pres det stemmer man også for

hvordan har ordføreren det med det altså med at man på den ene side offentligt ofte siger én ting

modsat altså indgår aftaler

at staten har vide beføjelser i forhold til grundlovens § to og halvfjerds

at vi ikke ønsker at skattelovgivningen bliver overholdt

tale om at det ikke bare er sådan at myndighederne får indblik i hvem der ejer selskaber men også offentligheden får indblik i det her går man også videre

sådan i retning mod svenske og norske tilstande hvor der er er meget meget åbenhed om hvem der ejer hvad og det giver altså også

problemer i forhold til om man har lyst til at investere

fordi der kan være nogle helt naturlige grunde til at man ønsker at hemmeligholde ejerforhold

det intet har med noget kriminelt at gøre

bare spørge anerkender ordføreren at man her altså stemmer ja til at overimplementere anerkender man at man her giver staten videre beføjelser i forhold til at gå ind

får noget ud af fællesskabets investeringer

skal virksomhederne selvfølgelig også bidrage til vedligeholdelse og udvikling af fællesskabet over skatten som en del af skattelyaftalen fra december behandler vi nu det her lovforslag som skaber mere gennemsigtighed om ejerskab af aktier og dermed klarhed over hvem der skal betale skat af eventuelle udbytter lovforslaget indeholder ændringer i fire forskellige lovkomplekser og den første ændring

er i selskabsloven her er ihændehaveraktier kendetegnet ved at selskabet ikke kender ejeren i modsætning til de almindelige aktier navneaktier og ændringen her i forslaget

fjerner så muligheden for at udstede de her ihændehaveraktier og for de eksisterende ihændehaveraktier betyder lovforslaget at ejere pålægges at lade sig registrere og hvis de ikke er registreret

mister de for eksempel retten til at stemme ved generalforsamlinger og retten til at få udbetalt udbytte udbyttet kan dog udbetales når ejeren af aktien hvis det sker inden for tyve år lader sig registrere og giver sig til kende og betaler den skat som ejeren skal den anden ændring

vedrører skattekontrolloven ændringen giver skat adgang til

indberette den tredje ændring drejer sig om lov om visse erhvervsdrivende virksomheder lovændringen skaber yderligere åbenhed om ejerskabet i danske virksomheder ved at udvide registret over legale ejere til ikke blot at omfatte kapitalselskaber men også kommanditselskaber den sidste lov der bliver ændret er hvidvaskloven ændringen giver nemlig erhvervsstyrelsens hvidvasktilsyn udvidede muligheder for at foretage uanmeldte kontrolbesøg hvor styrelsen før i tiden har haft mulighed for at foretage uanmeldte kontroller hos vekselererkontorer

også at gælde uanmeldte kontroller hos ejendomsmæglere revisorer skatterådgivere og eksterne bogholdere det sker fordi man i stigende grad ser ulovlige overførsler af penge til udlandet fra disse typer

under høringsprocessen har vi oplevet en

kritiske røster lovforslaget er også blevet tilpasset lidt sådan at det

omkostninger for virksomhederne uden at det går ud over lovens effektivitet flere høringsparter har desuden udtrykt bekymring for at lovforslaget

på det her nye moderne ord som jo også har været brugt i salen i dag nemlig

overimplementering af de anbefalinger og direktiver der kommer fra henholdsvis

og eu

altså lande vi normalt sammenligner os med som indfører tiltag i samme omfang og samme områder som dem vi præsenterer her i dag i lovforslaget danmark vil således ikke stå så markant anderledes end norge sverige finland island

sige at vi bekæmper skatteskjul og hvidvask af penge

vi skal opretholde vores position som det sted i verden hvor virksomheder trives bedst men samtidig skal vi også sikre at alle virksomheder bidrager

samfundsfællesskabet kun hvis alle betaler den skat som de skal

skabe et gunstigt forretningsklima som virksomhederne nyder så godt af

så sikrer det her lovforslag jo at flere danskere kommer til at betale den skat de

betaler den skat som de skal hverken mere eller mindre derfor synes vi også at de fire forslag som

alle sammen er med til at gøre det mere transparent og også på en god og fair måde er med til at sikre at der bliver bedre mulighed for at komme efter dem

et godt hjerte betaler deres skat men som måske har lidt mere lyst til at prøve grænser af kan man sige skat får øgede muligheder for via registersamkøring

at komme ind og søge oplysninger om ejere af aktier som blandt andet er udstedt igennem værdipapircentralen det er også sådan at det offentlige ejerregister får flere handlemuligheder set i

tilsyn med hvidvask i danske virksomheder så samlet set synes vi egentlig at de delelementer

til de mange som kommer under skatteministerens ressort men som jo også

de pågældende virksomheder tværtimod vil

en god måde at sikre at folk betaler den skat som de skal

at kommanditselskaber skal registreres og at erhvervsstyrelsen får mulighed for at komme på kontrolbesøg i virksomheder som man har tilsyn med under hvidvaskloven vi kan synes at det er mange gange og at det er tit vi står her

har med med skattely at gøre men det er desværre også sådan at dem vi prøver at holde

politikere og som dem der laver reglerne komme efter de steder hvor vi mener at

for det er sådan at virksomhederne selvfølgelig

største del ligger i skatteministeriet og så ligger der en en del i erhvervs og

vigtigt skridt i en heldigvis

er jo nogle vi bestemt burde have lavet for længe siden

det nye er jo heldigvis at der er en lidt større forståelse for det her i kølvandet

på den økonomiske krise og den spekulationsbølge som ramte

for de her fem ti år siden og som vi stadig er i gang med at

rydde op efter så jeg opfatter det

bedre redskaber end vi har haft før lad os så sige ærligt

rimelig mange om at vedtage det her det tror jeg også

selskaber i udlandet sender pengene via danmark

skattely trafikken har været mere eller mindre understøttet

på et tidspunkt var danmark faktisk på listen nu

skattelyland så skyndte vi os dog trods alt at lukke et af de mest åbenlyse

at man kunne transportere penge igennem danmark

med det her og der vil komme mere gennemsigtighed med det her lovforslag som vi selvfølgelig også

med til den aftale der ligger bag lovforslaget men det er jo meget interessant at vi

og i erhvervssammenhæng tit behandler lovforslag der

vi ved i virkeligheden godt at vi beskytter os imod nogle der vil

er nogle der kommer uden om værnet og alligevel finder

smuthuller til at prøve

formål derfor må man nok

det at der overhovedet er en konstruktion hvor vi skal etablere værn imod snyd

i virkeligheden være en god grund til at vi har den konstruktion og det er det vi har spurgt til

også gerne spørge i dag jeg synes ikke vi har fået noget godt svar

på noget tidspunkt er der overhovedet grund til at have kommanditselskaber med de særlige regler der knytter sig til det hvis det er sådan at man vil drive virksomhed og

jo masser af selskabskonstruktioner anpartsselskaber aktieselskaber

så der er jo masser af muligheder hvilke muligheder giver kommanditselskaber som ikke eksisterer i andre selskabsformer

jeg tror ikke der er nogen jeg tror altså i virkeligheden at de eneste der bliver rigtig kede af det hvis vi fjerner kommanditselskabet er dem der har ondt i skatten og dem der er nogenlunde oppe i alderen

tilbage i tiden lavede kommanditselskaber

hvor man virkelig skovlede skattelettelser hjem altså der var det jo virkelig dramatisk det det blev så stoppet heldigvis men jo kun stoppet for de små investorer de store investorer kunne stadig væk hvis de havde penge nok man satte sådan en grænse ind for hvor stort

vi har så udenlandske selskaber som som bruger det

det gør vi selvfølgelig og næste gang der kommer et forslag om at stramme nogle regler for at styrke værnet mod skattesnyd

støtter vi det også men var det ikke på tide vi overvejede om det overhovedet er en god idé

man næsten nødt til at være med fordi hvem

imod skattely det er i hvert fald det

som vi har indtrykket af er årsagen til at de borgerlige partier er hoppet med på

forslaget indeholder en del elementer fra første juli to tusind og femten er det ikke længere muligt at udstede nye

man skal registreres i det offentlige ejerregister

kommanditselskaber også

det betyder altså at personlige investerings og skatteforhold bliver lagt ud til offentligt skue

det gør offentligheden også der er tale om overimplementering af eus hvidvaskningsdirektiv på flere områder det her lovforslag medfører at reelle ejere skal registreres i registeret med en ejerandel på blot fem

hvor direktivet lægger op til at ejerandelen skal være på fem og tyve procent der er altså på flere områder tale om en overimplementering af eus hvidvaskningsdirektiv og vi ser desværre ofte at borgerlige partier som i offentligheden taler mod overimplementering lægger stemmer til det her i folketingssalen det synes vi er stærkt beklageligt og også utroværdigt et af elementerne i lovforslaget er at erhvervsstyrelsen får ret til at komme på uanmeldte kontrolbesøg hos revisorer og ejendomsmæglere

være med at citere de konservatives formand søren

berlingske så sent som i går

citeret for til sidst vil søren pape lave en markant reduktion i antallet af love der bryder med udgangspunktet i grundlovens § to og halvfjerds om at den enkelte danskers bolig er ukrænkelig medmindre myndighederne har en dommerkendelse i hånden når de møder op ved ens ejendom eller virksomhed når man så læser advokatrådets høringssvar

at bestemmelser som den foreliggende der udgør en undtagelse

grundlovens udgangspunkt om boligens ukrænkelighed alene bør anvendes hvor det ikke er muligt med et mindre indgribende middel at tilgodese kontrolhensynene uanmeldte kontrolbesøg bør derfor være undtagelsen videre skriver de advokatrådet finder ikke at lovforslaget på det foreliggende indeholder en saglig begrundelse for at fravige

derfor efter advokatrådets opfattelse væsentlige retssikkerhedsmæssige betænkeligheder forbundet med at gennemføre udvidelsen af anvendelsesområdet for uanmeldte

tale om at man siger en ting men næste dag

gør man noget andet det er desværre utroværdigt og vi havde virkelig ønsket at det konservative folkeparti synes at boligens ukrænkelighed

lige så vigtig for dem for det konservative

altid komme med gode grunde for at man vil gøre op med et princip og når man taler om skattesnyd osv

det er en rigtig god idé at her må vi så

en undtagelse men som borgerlige liberale må vi jo sige at der er nogle principper der er vigtigere end andre og der er ikke meget der tyder på at det her

hele tiden veje nogle principper op mod hinanden og nogle forhold op mod hinanden

og det her er jo noget der rammer alle det vil sige er det sådan

gevinsterne ved det her lovforslag opvejer det negative

høringssvar danmark risikerer at stå langt dårligere i konkurrencen om at tiltrække kapital til landet

for at sikre at man betaler den skat man nu engang skal betale den synes vi jo ofte er for høj og for vidtgående men man skal betale det vi har aftalt og man kan ikke bare sådan flygte i skattely regeringen lagde så op til en

en på skatteministeriets område og en på erhvervsministeriets område vi valgte ikke at være med i den på skatteministeriets område

var for nidkær for problematisk for mistænkeliggjorde virksomhederne mens den vi vi aftalte på erhvervsministeriets område syntes vi var konstruktiv

helt anden tilgang til at virksomheder også internationale virksomheder er til gavn for det danske samfund så den valgte vi at tilslutte os så langt så godt med i aftalen

lovforslaget står der direkte at lovændringen her der er lagt op til

erhvervsstyrelsen til enhver tid mod behørig legitimation og uden retskendelse kan få adgang til personer og virksomheder der beskæftiger sig med det som styrelsen her vil kontrollere vi har ikke tænkt os at sige ja til at endnu en styrelse kan komme på uanmeldt besøg uden om domstolene for man kan godt bekæmpe snyd uden at give tilladelse til kontrol uden retskendelse

udvalgsbehandlingen vi synes grundlæggende at forslaget er ganske glimrende

den diskussion som vi har haft i forhold til den acceleration den inflation der har været i bemyndigelser til staten til styrelser om uden retskendelse at kunne gå ind på folks grund

få kigget på justitia opgjorde her i sidste uge at der var givet to hundrede og otte og tres bemyndigelser hvor man kunne gå ind uden en nødvendig retskendelse så vores

opmærksomhed her er altså på at man ikke bare skal kunne give styrelser

uden nogen som helst form for retskendelse

bure dem inde uden at man sådan krænker

retsbevidstheden og retssikkerheden omkring retskendelser så vi vil gerne

kontrol og grundig kontrol men vi vil godt sikre os at der foreligger en retskendelse fra domstolene i den enkelte sag

retskendelse for vi stoler på

at man kan gå ind på privat grund uden retskendelse siger vi altså stop nu og det vil vi også appellere til de andre partier i aftalen om

en diskussion og en drøftelse af men

os alle sammen at stoppe op og tænke over om

gået inflation i antallet af bemyndigelser til offentlige

nemt at give embedsmændene den mulighed

der altså mulighed for at sige fra og det gør vi så

der mulighed for nu med det her lovforslag

imod at der bliver givet de mange

bemyndigelser det er for nemt

den første mulighed for at sige fra og det gør vi så fra konservativ side

alle aftalens enkeltelementer men blot komme ind på nogle få af dem

enhedslistens ordførere når de meget klart understreger at en af intentionerne er at sikre at vi ikke står på nogen som helst liste i udlandet

danmark kan forbindes med skattespekulation skattesnyd det skal vi bekæmpe

det er der rigtig mange gode grunde til ikke mindst

vi skal finansiere velfærdssamfundet og

også af hensyn til alle dem som faktisk opfører sig ordentligt

vi nogen sinde færdige med arbejdet det gør vi sikkert ikke

jo tilhænger af frie

nogle der vil forsøge at unddrage sig beskatning

den her regerings målsætning så tager vi nogle væsentlige skridt her

lovforslaget forligsteksten og andet

land for land rapportering og hvor vi ellers kan tage fat på at dæmme op for det her

forbindelse ikke glæde mig over at der i aftalen er en lille ting

inspiration fra sf om at vi skulle forsøge at lave et dansk fair tax mærke det kan man synes er en lille ting

har har taget det på sig måske også vil gå ind her og medvirke konstruktivt

fair tax mærkat

det der ændrer hele verden men jeg synes egentlig det er et fint og solidarisk

og mærkbart skridt i den rigtige retning så det glæder jeg mig over og det har jeg egentlig nogle

så spørger enhedslistens ordfører mig meget specifikt

lige præcis selskabsformen kommanditselskaber absolut er nødvendig

der er en stor variation af selskabsformer

for alle selskabsformer gælder vel egentlig at hvis man

kan man jo prøve med både den ene den anden og tredje

det går ud på er selvfølgelig at sørge for at lovgivningen og kontrollen er så god

solidarisk hæftelse som er særegent i forhold til den måde det er er skruet sammen på den kan så være begrænset

det vi har gjort fra regeringens side og den

at sørge for at lave en ordentlig mærkning af et sådant produkt det vil sige at der er et meget meget rødt flag ved siden af den stiplede linje man skal skrive under på

der har været opgangstider i danmark at der er alt for mange der er blevet lidt for uforsigtige det er typisk under borgerlige regeringer har

for mange mennesker omvendt må vi

en del projekter som aldrig var blevet sat i gang hvis vi ikke havde den her type af selskaber

til nogle gode ting men vi har altså

at sige at den rigtige måde at sikre os på i forhold til de forskellige selskabstyper

dengang gik det galt og det er også

i hvert fald ved at blive mere og mere forkrampet ideen om at man aldrig må overimplementere et eu direktiv

til ens egen sunde dømmekraft det er da egentlig en underlig tankegang det er da egentlig en ejendommelig tankegang at hvis man nu synes at man gerne vil lave noget lovgivning ud over det

så må man lade sig begrænse af det af hensyn til et princip fordi man mener at det er folkeligt smart

en ejendommelig debat man har kørende men bevar mig vel i skal endelig skal endelig blive ved fordi underholdningsværdien er høj og vi skal nok finde på eksempel efter eksempel efter eksempel hvor man ikke kan overholde sine egne principper så det bliver da fornøjeligt om ikke andet men det er ikke særlig klogt

så ikke i forhold til aftalen og den diskussion der har været om hvilken bemyndigelse erhvervsstyrelsen skal have

herudover er aftaleparterne enige om

for finansielle virksomheder og vekselkontorer at foretage uanmeldte kontrolbesøg overfor ejendomsmæglere revisorer skatterådgivere og eksterne bogholdere samt de såkaldte

hvis formålet med tilsynsbesøget i modsat fald ville blive forspildt hvis tilsynsbesøget blev varslet

det kan vel ikke siges klarere tænker jeg og så kan man selvfølgelig være ked af hvad man har skrevet under på det er også muligt

det er ret eksplicit her så kan man og det synes jeg

være sikre på både i lovens bemærkninger og i

til de spørgsmål der bliver stillet i og omkring lovbehandlingen at det her ikke bare er et eller andet carte blanche til at man opfører sig ud over alle grænser det synes jeg

men det synes jeg faktisk også at der er blevet svaret jævnfør også venstres ordførers bemærkninger her i salen i dag det er jo altså sådan og det kan vi få bekræftet også i udvalgsarbejdet at kontrolbesøg vil kun blive udført uden varsel i de tilfælde hvor det er erhvervsstyrelsens konkrete vurdering at det er nødvendigt og kontrolbesøg vil blive

under iagttagelse af almindelige retssikkerhedsmæssige principper herunder eksempelvis forbuddet mod selvinkriminering så jeg vil mene at vi

absolut sikker side også

til borgerne at det så kan virke forstyrrende i forhold til at man skal til

det er jo vanskeligt at have principper når man så skal forholde sig til virkeligheden men men virkeligheden er meget bedre

stemmer for det fornuftige er jeg såmænd meget glad men også her kommer der til at gælde det at man selvfølgelig ikke kan tage en stor akademisk debat omkring det at værne om privatlivets fred

og samtidig bekæmpe skattely uden at man også vil give hjemmel til at hvis er nogle der foretager sig noget der er hamrende ulovligt

kan komme på uanmeldt besøg det siger sig selv

det der er meningen med det og derfor er det

på det klareste anbefaler at vi holder fast i vores tekst og at vi holder fast i forhold til

kunne blive misbrugt og andet og stille spørgsmål i

emnet sådan at man bliver forsikret der det har jeg ingen problemer med og det svarer jeg meget meget gerne på i udvalgsbehandlingen

ville gå galt for jer i den debat jeg vil jo generelt mene at hvis en borgerlig idedebat skal folde sig ud

skal man søge inspiration andre steder

i en tid hvor hver en krone i den offentlige sektor skal vendes for at sikre at vi får mest muligt for pengene er det afgørende at vi bruger pengene der hvor de gør størst gavn det fremmeste formål med beskæftigelsesindsatsen er jo at få de ledige tilbage i arbejde venstre har lige fra dag et fastholdt at der kan findes penge i beskæftigelsessystemet penge der kan bruges på jobskabelse og det er nu lykkedes med den aftale

her i dag netop som led i

gennemføres med virkning fra to tusind og seksten en refusionsomlægning og det forlig som vi indgik

at kommunerne kan iværksætte den bedst mulige indsats

overordentlig kompliceret

varierer efter ydelsestype og det kan jo

venstre støtter derfor den her refusionsomlægning i det her lovforslag vi står med i dag og det indebærer et meget mere enkelt og og gennemskueligt system konkret består

elementer en mindre andel af kommunernes udgifter kompenseres direkte gennem refusion og som sagt en større andel

der sikres hermed et større økonomisk

for den enkelte til at forebygge langvarig offentlig forsørgelse reglerne for den statslige refusion forenkles så det er den samme refusionsprocent

befinder sig på refusionssatserne aftrappes over tid fra firs procent for de første fire uger fyrre procent fra uge

seks og tyve tredive procent fra uge syv og tyve til uge to og halvtreds og tyve

gået længere end en år og man stadig væk er

udvikles tillige et fælleskommunalt it løsningssystem

beregne refusionskravet på baggrund af de faktiske udbetalinger i kommunerne a kasserne og hos de statslige myndigheder denne fælles it løsning vil vi først kunne implementere ultimo to tusind og atten og derfor er der også lagt op til at vi har en midlertidig overgangsløsning hvor

være behjælpelig i den her fase med at sikre at kommunerne får deres refusion og får deres medfinansiering altså refusionssatserne for den statslige refusion til kommunerne bliver ens på tværs af ydelser og refusionsomlægningen vil betyde at kommunerne skal hjemtage refusion fra staten efter en trappemodel afhængig af hvor lang tid den enkelte person har været på offentlige forsørgelsesudgifter

omlægningen vil som sagt understøtte kommunerne i at de i højere grad tilbyder den ledige den indsats som hjælper den enkelte tættere på arbejdsmarkedet og i job frem for at have fokus på at placere borgere på ydelser der har den højeste refusionsprocent det glæder venstre at vi

den her refusionsomlægning vil løfte den strukturelle beskæftigelse med med cirka tre tusind personer

medføre en samlet gevinst for staten på to

i perioden fra to tusind og atten til to tusind og

vil jeg gerne tilkendegive at venstre støtter

hvordan i alverden skulle det dog kunne forbedre kommunernes indsats det kan vel højst føre til enten at kommunen bliver fattigere eller at kommunen sørger for at borgerne er på de billigst mulige ydelser for eksempel kontanthjælp for så mister kommunen jo ikke så mange penge som hvis borgeren er for eksempel på sygedagpenge så hvad er den fantastisk gode idé i det her

så strømmer der flere mennesker over i de pågældende ydelser så kommunerne er sådan set meget opmærksomme på

set lagt op til et system så kommunerne i højere grad

set også har økonomiske konsekvenser for dem selv i den enkelte kommune det er sådan set udmærket at der er en sammenhæng mellem indsatsen og den økonomi der er forbundet med indsatsen og den samlede konsekvens så jeg ser

set kun at det her kan blive bedre kommunerne kan bliver mere optaget af at lave en bedre beskæftigelsesindsats når systemet er klart og alle ved hvor ansvaret er placeret og det vil hjælpe de ledige i arbejde hurtigere

have mennesker på relativt høje ydelser eller på overførselsindkomst i det hele taget så bliver borgerne raske og kommer i arbejde eller så opstår der pludselig en masse arbejdspladser i kommunen som gør

at de her syge og arbejdsløse mennesker kommer i arbejde

fokus på den beskæftigelsesrettede indsats frem for at have fokus på

jeg ved godt at jeg sætter det lidt på spidsen men men det har jo givet anledning til diskussioner hen over årene når refusionsprocenten var forskellig afhængigt af om man er på sygedagpenge

derfor synes jeg og derfor har vi indgået den her aftale med regeringen at det er rigtig fornuftigt at der er klare regler og alle ved hvilke regler der skal spilles efter

en

være selvforsørgende ved at de ingen indtægt har har kommunerne med dette lovforslag ikke fået en ekstra stor økonomisk interesse i at presse folk helt ud af de offentlige systemer så de står fuldstændig nøgne tilbage

det glæder jeg mig over jeg glæder mig over at

som lokalpolitiker i højere grad kan gøre en forskel når vi taler om

herre eigil andersen er enig i

brug for at beskæftigelsespolitikken kommer højere op

kommunerne så ikke igennem det her lovforslag fået et stærkt forøget motiv til at få folk helt væk fra de offentlige ydelser sådan at de står nøgne tilbage uden en krone på lommen uden arbejde uden indtægt

har kommunerne store økonomiske incitamenter til at gøre alt muligt andet end at få borgerne

det kan vi som samfund ikke leve med hvis den samlede beskæftigelsesindsats skal virke hvis vi skal have folk i arbejde og

skal hele systemet trække i samme retning siden regeringen trådte til har vi arbejdet hårdt på at få det til at lykkes med reformer af kontanthjælp fleksjob førtidspension og sygedagpenge har vi insisteret på

hjørne af beskæftigelsesindsatsen skal sætte borgeren i centrum og ikke parkere nogen på passiv forsørgelse vi insisterer på at have tillid til at borgerne gerne vil arbejde hvis de kan og her skal det kommunale beskæftigelsessystem være en medspiller

lovforslaget er en del af aftalen om beskæftigelsesreformen som regeringen i sommer indgik med venstre konservative og dansk folkeparti forslaget betyder at refusionen til kommunerne i beskæftigelsesindsatsen bliver omlagt formålet er helt enkelt at understøtte en mere effektiv og mere simpel beskæftigelsesindsats vi skal gøre det nemt for kommunerne at tilrettelægge den indsats der virker bedst vi skal gøre det nemt for kommunerne

tilrettelægge den indsats der betyder at den enkelte arbejdsløse sættes i centrum og kommer i beskæftigelse eller på førtidspension konkret betyder det at den statslige refusion af kommunernes forsørgelsesudgifter i udgangspunktet skal være ens på tværs af ydelserne det sikrer et enkelt og gennemsigtigt system i modsætning til i dag samtidig vil refusionssatsen

til den gradvis aftrappes ned til tyve procent fra uge tre og halvtreds ligeledes bliver en større andel af kommunernes udgifter kompenseret gennem objektive kriterier dette vil sammen med et særskilt fleksbidrag der understøtter kommunernes oprettelse af fleksjob skabe et beskæftigelsessystem med fokus på at den enkelte arbejdsløse kommer i arbejde omlægningen af refusionen

er en helt afgørende del af regeringens samlede beskæftigelsesindsats

med andre ord afgørende at refusionssystemet fungerer efter hensigten

det også rigtig godt at vi blandt aftaleparterne er enige om at følge udviklingen tæt for når det kommer til aktivering og overgang til beskæftigelse skal effekten være den der er formålet med ændringen af refusionen nemlig flere i beskæftigelse vi ønsker at beskæftigelsesindsatsen

den enkelte arbejdsløse i centrum

arbejde den foreslåede omlægning af refusionssystemet er

helt central for at det skal lykkes socialdemokraterne kan derfor støtte

kan være at socialdemokraterne medvirker til at straffe de her kommuner og straffen består jo i at de skal betale en langt større del af udgifterne til

ydelserne hvorfor er socialdemokraterne så glade for det er det fordi man mener der kommer flere arbejdspladser på lolland og langeland fordi man straffer kommunerne økonomisk er det det der er filosofien bag

have dem til den anden del handler så om det

hvad så med de kommuner hvor der er mange arbejdsløse nu bor jeg selv på lolland så jeg kender jo godt til den problematik men det har vi selvfølgelig også haft fokus på og vi skal

en hundrede og en og halvfjerds der handler om netop

den problemstilling som herre finn sørensen glimrende forklarer nemlig at der er kommuner

med en vis del i vandskorpen på grund af at der er rigtig mange personer i befolkningen

at sørge for at de kommuner ikke bliver ramt

bliver foretaget en omlægning af den måde som udligningen foregår på mellem kommunerne

man sikrer at der ikke er nogen kommuner heller ikke dem hvor der er rigtig mange der er på forsørgelse som bliver ramt

af det lovforslag vi skal behandle her at der stadig væk er det man med et pænt ord kalder et økonomisk incitament til kommunerne og det er det som jeg hellere vil kalde en straf fordi det bliver dyrere jeg vil gerne bede ordføreren forholde sig til om ordføreren er enig

de advarsler som lo og ftf påpeger i deres høringssvar hvor man jo meget klart skriver at det må forventes at disse faldende refusionssatser vil skabe et stærkt økonomisk incitament i kommunerne til at presse borgere ud af offentlig forsørgelse en tendens der allerede viser sig i kommunerne i form af at sygedagpenge bliver lukket ved hjælp af § syv i sygedagpengeloven inden uge toogtyvende deler ordføreren den bekymring som lo og ftf

også selv tænkt over den der problematik

at hvis man har en person der har været uden for arbejdsmarkedet i langt over et år og refusionen kun er tyve

mægtig stort incitament til at få vedkommende tilbage på arbejdsmarkedet

der er rigtig meget at hente ved at sørge for at borgeren kommer ud og arbejder igen i stedet for at være på forsørgelse

så stor en indsats som muligt for at få så mange som muligt afklaret få dem i beskæftigelse enten i fleksjob eller

er der rigtig rigtig rigtig mange penge at hente for kommunen og der er rigtig meget at hente for borgeren i kraft af at

så igen kan blive en del af samfundet i stedet for

sker for at forenkle administrationen

ude i kommunerne når det så er sagt

se på hvilken indsats kommunerne så skal

gøre en ekstra indsats og leve op til den lovgivning der er på området med at få folk

skal man selvfølgelig det og har man mulighed for at få et

med den rigtige indsats skal man selvfølgelig det i stedet for at blive parkeret på

er det også sådan at kommunerne

går på dagpenge man skal ikke bare

der skal kommunerne gøre en indsats og jo bedre en indsats kommunerne

for den ledige den syge den der er på kontanthjælp den der skal have et

førtidspension des bedre er det selvfølgelig for den enkelte men des bedre

kommunale netop fordi de får folk videre

det her jo ikke bare det der var i forbindelse med med aftalen om beskæftigelsen

lavet sådan at dem der er

kommunerne ikke rigtig har mulighed for

de her refusioner de kører videre på den gamle ordning

første juli

kører videre på den gamle refusionssats

sådan at hvis fleksjobbere

mister deres fleksjob og de skal nyvisiteres

de omfattet af den nye ordning her

højde for at at kommunerne ikke

de får et stort tab hvis nu alle på førtidspension skulle lægges

med en indsats kan forbedre

og det er simpelt hen fordi vi ikke mener at ministrene

noget vi skal arbejde videre med inden vi bliver færdige med det

hænger sammen og vi forventer selvfølgelig at økonomiministeren lever op til det han skal

det næste forslag der kommer senere i dag

også er årsagen til at vi har lavet den anden aftale

der er noget vi skal have afklaret der før vi går videre det går jeg ud fra at vi kan nå under under udvalgsbehandlingen

under dut reguleringen så de går i nul det er det der er meningen med det

de ikke får i refusion og så skulle det gå i nul det er i hvert fald det

noget mere direkte udbetaling i stedet

at sørge for at have så få borgere som muligt på overførselsindkomster ikke ved at skaffe arbejdspladser til dem for det kan kommunen ikke det er jo ikke kommunen der skaber arbejdspladserne på det lokale arbejdsmarked

at sørge for at de enten får de meget lave ydelser eller slet

jeg går selvfølgelig ud fra at kommunerne gør den indsats

det går jeg da ud fra regeringen har sagt at der er skabt fyrretusind nye job og jeg går ud fra at kommunerne

så hjælper med at få nogle i beskæftigelse jeg ved godt at de er gået til østeuropæere det er jo så ikke hensigten

så ikke andel i at

man netop har mulighed for i kommunen

give revalidering eller førtidspension som er på dagpengeniveau eller give kontanthjælp som er væsentlig lavere og når kommunen så skal betale firs pct uanset om det er det høje eller det lave beløb

tror jeg at kommunerne vil vælge det lave beløb

er noget der kan tyde på at herre eigil andersen mener at de regler i den ordning ikke har været gode nok altså der har dansk

den arbejdsløse kommer i varig beskæftigelse og som også skærer igennem mange af de her incitamentsproblemer som der er ude i kommunerne det radikale venstre også har ønsket i forbindelse med en ny

er et system som honorerer virksomhedernes efterspørgsel efter arbejdskraft det der sker i øjeblikket ude i mange jobcentre ude i mange kommuner

at mange jobkonsulenter de fleste gør et rigtig godt stykke arbejde

her systemfejl gør

nok ved hvilke kompetencer og hvilke udfordringer de jobsøgende har men man mangler netværket ud til virksomhederne så det bedste match sker nok ud fra

man både kender borgerne men også virksomhederne og deres behov før sommerferien indgik regeringen sammen med venstre dansk folkeparti og konservative en aftale om en beskæftigelsesreform i den sammenhæng blev det aftalt at der skal gennemføres en refusionsomlægning den er jo

i dag blevet omtalt mere indgående end jeg ville gøre jeg vil ikke trætte

flere gentagelser denne refusionsomlægning skal understøtte en effektiv beskæftigelsesindsats

er at vi skaber et mere enkelt og transparent refusionssystem vi får satser som bliver ensartede på tværs af ydelser og faldende over tid derudover er der en lang række andre ændringer som tilsammen trækker i retning af et bedre og mere effektivt beskæftigelsessystem så kan vi jo godt diskutere om om

saneret og forbedret beskæftigelsessystemet tidligere det ville

det var kommet hurtigere efter at vi havde gennemført en reform af dagpengesystemet

jo sådan at mange af de ændringer vi laver i dagpengesystemet og

om incitamenter for den enkelte men også incitamenter for de offentlige myndigheder

det at det her lovforslag bidrager til at der bliver sat ind med en stor indsats i starten af folks ledigheds eller sygdomsperiode er positivt

er der samtidig en meget stor risiko for at den længerevarende indsats over for socialt udsatte grupper med meget komplekse problemer

vil blive droppet i mange tilfælde og at folk i endnu højere grad end i dag for allerede i dag er det også et problem

fordi kommunen anser de pågældende for desværre at være en håbløs investering

særdeles negativt og alvorligt ved det her lovforslag jeg vil endda sige at jeg synes det er uhyggeligt

stort økonomisk incitament for kommunerne

at hjælpe mange mennesker på kontanthjælp eller andre ydelser simpelt hen fordi kommunen ikke tror at den kan hente sin investering hjem kommunen vil i mange tilfælde forudse at den både fremover skal betale de firs

som den pågældende får i ydelse og skal betale store udgifter for at hjælpe den pågældende uden at det fører til at vedkommende kommer tilbage på arbejdsmarkedet det er ikke godt og det er årsagen til at sf vil stemme imod denne ændring af refusionssystemet så vil jeg tilføje som jeg også inde på i debatten at det nye system desværre også vil indebære yderligere to ting som vil være meget negative over for de mennesker borgerne som det vil gå ud over

helt ud af de offentlige ydelser så de bliver selvforsørgende uden at de har en indtægt altså uden at de får en krone i indtægt det er jo fint at være selvforsørgende hvis det er fordi man er kommet i arbejde og har en lønindtægt men det er en katastrofe hvis man bliver presset ud af systemet så man ender med at have nul kroner

det andet som kommunerne også får større incitament til end i dag er at man som nævnt i højere grad vil vælge

placere folk på den lavest mulige ydelse simpelt hen fordi den kommunale egenbetaling bliver på de nævnte firs

væsentlig billigere for de slunkne kommunekasser end firs procent egenbetaling hvis man giver revalidering eller førtidspension som er på dagpengeniveau alt i alt

mener både lo ftf danske handicaporganisationer og rådet for socialt udsatte

at lovforslaget kan betyde en dårligere indsats over for socialt udsatte grupper med de her komplekse problemer så det er ikke en kritik som sf står alene med tværtimod

jeg vende blikket et andet sted hen men

den her gruppe mennesker som vi har et stort ansvar for som samfund jeg vil vende blikket mod de udgifter som kommunerne har ved siden af ydelsen til at hjælpe denne gruppe og det er som nævnt jo blandt andet mennesker med meget alvorlige psykiske og fysiske problemer i dag er det sådan at til de udgifter

er der halvtreds procent refusion fra statens side til kommunerne når kommunerne går i gang med nogle hjælpeprojekter

det meningen at man vil bevare efter regeringens tanker men sagen er jo at med den risiko som jeg har beskrevet i nogle omgange her at kommunerne desværre nok vil lægge armene over kors i mange tilfælde når de første to og halvtreds uger

i hvert fald en mindre hjælp hvis man gjorde det at man satte refusionen af de udgifter som kommunen har på at

op til for eksempel firs eller halvfems procent i stedet for de halvtreds den er i dag jeg nævner det som en god mulighed som jeg mener at forligspartierne kan og bør bruge for at forøge kommunernes interesse i at hjælpe denne gruppe men det er ikke en del af dette lovforslag som sf stemmer imod fordi det ser ud til at

men refusionssatsen falder hurtigt og drastisk således at den efter to og halvtreds uger lander på tyve procent det er lavere end den laveste refusionssats i det nuværende system og det betyder jo så at kommunerne fra det tidspunkt selv kommer til at betale firs procent af alle arbejdsmarkeds og sociale ydelser hvor de i dag skal betale et sted mellem fem og tredive og halvfjerds

afhængigt af hvilken ydelse det drejer sig om der er dog lavet en undtagelse i forhold til refusion i

så vidt jeg kan gennemskue det medfører at refusionen på fleksjob

nogenlunde på det nuværende niveau og det er selvfølgelig udmærket men hvis man virkelig skulle gøre noget for at få folk i fleksjob og man tror på de økonomiske incitamenter

skulle man jo give kommunerne en endnu bedre refusion på det punkt

er der tale om en ganske alvorlig forøgelse af kommunernes udgifter til disse ydelser regeringen og forligspartierne påstår så at det vil få den ønskede virkning nemlig at kommunerne lægger sig mere i selen for at få folk i arbejde

jo så til gengæld bygge på en formodning om at det gør kommunerne ikke i dag det havde jo være rart med noget

eller fordom eller myte det kan vi ikke rigtig finde i lovforslaget

allerede i dag har kommunerne jo en klar interesse i at folk kommer i job eller uddannelse hver eneste gang det lykkes at flytte et menneske fra offentlig forsørgelse til ordinært arbejde betyder det færre udgifter og højere indtægter for kommunerne sådan er det allerede i dag

er det jo selvfølgelig fordi der i langt de fleste kommuner ikke findes et arbejdsmarked som vil tage imod de ledige i hvert fald ikke de langtidsledige de langtidssyge mennesker med handicap og andre grupper med nedsat arbejdsevne det er jo ikke kun på lolland og langeland at man har det problem omlægning af refusionen vil derfor få en helt anden virkning det bliver en voldsom økonomisk afstraffelse af de kommuner som har mange borgere på den type overførselsindkomster og hvor arbejdsmarkedet ikke vil kendes ved mennesker der ikke kan arbejde hundrede procent eller mere

så reagere på det ja det mest sandsynlige er jo at de vil stramme kursen endnu mere over for disse udsatte grupper end de allerede har gjort hvor skal de ellers hente pengene så jo kommunerne vil lægge sig i selen ikke for at få folk ind på nogle arbejdspladser der ikke findes men for at sikre at der er så få som muligt på de

relativt dyre ydelser som dagpenge

i stedet vil man så sende folk over på de lavere ydelser

eller den rå kontanthjælp hvor der også er modregning for ægtefællens indtægt

ydelse uanset om disse mennesker kan forsørge sig selv eller ej

en udvikling vi allerede ser så det er jo ikke

lo ftf dansk handicap forbund og rådet for socialt udsatte som jo klart har beskrevet disse ting i høringssvarene

ftf skriver direkte og det er dog en sjældent skarp formulering fra den kant at man kan forvente at omlægningen af refusionssatserne vil skabe et stærkt økonomisk incitament for kommunerne til at presse borgere helt ud af offentlig forsørgelse når de pæne mennesker i lo og ftf begynder at skrive den slags ting

det nok fordi det er rigtig alvorligt forligspartierne og regeringen ved jo også udmærket

lovforslag er en længe planlagt del af den overordnede økonomiske politik som også er beskrevet i regeringsgrundlaget som jo med regeringens egne ord er vk regeringens økonomiske politik som alle andre partier i folketinget har tilsluttet sig det en politik der som bekendt går ud på at give skattelettelser mest til dem der har mest og at øge arbejdsudbuddet ved at piske selv mennesker der ikke kan arbejde til at stille sig

i jobkøen regeringen har jo ikke selv de store forventninger til beskæftigelseseffekten af det her sølle tre tusind job

øvrigt alle sammen tryllejob spyttet ud af en regnemaskine der sætter lighedstegn mellem øget arbejdsudbud og flere i arbejde det er ikke nogen politik som gavner

og man kan være sikker på at oven i de stramninger som reformerne medfører ligger der et budgettyranni over for kommunerne som sikrer

blive tvunget til at gøre det beskidte arbejde i forhold til den gruppe borgere enhedslisten stemmer imod lovforslaget

der står i indledningen til alle de her lovforslag

vi kan konstatere at kommunerne

herinde for det er her i den her sal

vi kan rette ind hvis det viser sig at kommunerne ikke lever op

er næsten identisk med den som arbejdsmarkedskommissionen foreslog i to tusind og ni

det siger jo lidt om den træghed der er i det politiske system altså

politikere nedsætter kommissioner

at komme med nogle anbefalinger til hvordan man sikrer øget vækst

sikrer at man løser nogle af de problemer der er på for eksempel arbejdsmarkedet og så tager det altså ganske ganske mange år før politikerne viser handlekraft

model der ligger nu kan kan vi godt bakke

mere ambitiøs vi synes det ville være passende at der ikke var nogen refusion efter en år og det synes vi sådan set fordi det er hævet over enhver tvivl at refusionen påvirker kommunernes adfærd

største strukturelle problem er at vi har alt for mange mennesker på overførselsindkomst i den arbejdsdygtige alder i forhold til andre højt udviklede velfærdssamfund det er et problem

som vi skal gøre noget ved både fordi det giver os udfordringer i forhold til vores økonomi på lang sigt holdbarheden på de offentlige finanser men mest af alt fordi danmark har et produktivitetsproblem

en del af løsningen på det er altså at øge beskæftigelsen så initiativer der kan gøre at der kommer færre mennesker på overførselsindkomst i danmark hilser vi sådan set velkommen

de forventede effekter af den her lovgivning ikke vildt prangende man forventer at omlægningen af refusionen isoleret set

beskæftigelsen med tre tusind personer

øger så vidt jeg husker beskæftigelsen med fem hundrede personer jeg synes det er ret morsomt at man laver en beskæftigelsesreform hvor elementerne uden om refusionen

øger beskæftigelsen med fem hundrede det kan man vel knap nok kalde en reform det er da lidt morsomt men det her trækker altså i den rigtige retning det vil trods alt

refusionssystem hen over ydelserne det synes vi er

i en økonomi det er jo morsomt det må også undre enhedslisten at når man ser rundt på landene og man ser på beskæftigelsen i de forskellige lande

hvor mange mennesker der ligesom står til rådighed for arbejdsmarkedet jo sjovt at i usa

der cirka det antal beskæftigede som ligesom

på arbejdsmarkedet så kan der være konjunkturer der gør at arbejdsløsheden stiger

men det passer sådan cirka til det antal mennesker der udbyder

gældende i tyskland og i danmark så det er sådan

man øger udbuddet af arbejdskraft så øger man også beskæftigelsen og det gør man altså med det her lovforslag ved at man skaber nogle incitamenter

kommunerne til at folk i højere grad vil stå til rådighed for arbejdsmarkedet og være på ydelser hvor de står til rådighed for arbejdsmarkedet de helt store problemer i danmark

nedbringe i nogen betragtelig grad men dem der

i stigende grad kommet længere væk fra arbejdsmarkedet og det synes vi ikke er nogen succes

at forklare men det eneste jeg forstod var at ordføreren har bidt sig fast i en myte en løgn som går ud på at hvis man bare har tilstrækkelig mange mennesker stående i en arbejdsløshedskø opstår der også nogle arbejdspladser det kommer så ikke bag på mig men jeg fik bekræftet at mere er der sådan set ikke i det og det er jo ikke ret meget

men de har ikke noget arbejde og den fattigdomsgrænse i usa er på cirka ethundrede og tredivetusind kroner om året til en familie der består af to voksne og to børn ganske skrækkeligt der spurgte vi så ved et af de arrangementer som vi begge to var

mit spørgsmål er derfor mener ordføreren stadig væk

usa er et drømmesamfund hvor

på bnp per indbygger købekraftkorrigeret bnp

målt på købekraftkorrigeret bnp

den sociale mobilitet er høj i usa betyder det at der ikke er sorte huller at der ikke er problemer

er at vi har rigtig rigtig mange mennesker og det synes vi i liberal alliance er et

været borgere i andre højt udviklede velfærdssamfund faktisk havde været i arbejde

børnene i de familier vokset op og havde set deres forældre gå på arbejde det vi ved fra danmark er at den sociale arv når det kommer til at være på overførselsindkomst er enormt høj vi synes ikke det er godt at man er

det skal være en midlertidig ting så vidt

blevet en permanent ting det synes vi at man skal lave om og i det omfang

om liberal alliances vision angående det her emne er visionen at det allerbedste ville være at ingen har en overførselsindkomst overhovedet

at male et skønmaleri af noget som helst jeg synes dog der måske

som er et fantastisk land men hvor der altså også er problemer jeg ved godt at der er nogle partier som ønsker at

vi har så mange mennesker på overførselsindkomst som muligt det er ikke noget ønske fra os det er et ønske fra sf det er altså ikke et ønske vi deler

en reform af vores refusionssystem som bidrager til at lidt flere mennesker kommer tættere på arbejdsmarkedet og det synes vi er

i forskellige andre ordninger så man ikke bliver isoleret fra arbejdsmarkedet vi ved at det for rigtig mange mennesker er en kæmpe personlig krise hvis ikke man kan få fodfæste på arbejdsmarkedet og derfor er det så vigtigt at den indsats der gøres har et meget målrettet fokus på at hjælpe borgerne til at få job selv får jeg for eksempel ganske ofte henvendelser fra borgere

den ene eller den anden lille skavank som siger jeg vil så gerne have arbejde

det er det vi skal sørge for med den indsats vi laver at der altid

refusionsordning vi nu har lavet som en del af reformen her håber vi meget at kunne bidrage til og det er jo det der er målet og det har flere også været inde på at det ikke må være refusionen der er afgørende for hvilken ydelse man ender på og derfor vil refusionssatserne nu være ens på tværs af ydelserne det tror vi på som en god model

selvfølgelig også derfor vi er gået med

det tror vi på også vil få den konsekvens at kommunerne tænker i hvad der er rigtigt for borgeren frem for hvilken ydelse

der både kan og vil arbejde også har et job og bidrager til vores fælles velfærd

at der med den her aftale bliver lavet en udligning mellem kommunerne sådan at man jo kompenserer de kommuner som forventes at få en højere udgift med den her ændring så det altså ikke er et spørgsmål om at man udhuler kommunernes økonomi men et spørgsmål om at man ændrer på den økonomi og giver kommunerne pengene på en anden måde

set helt overordnet godt det har vi også helt overordnet bakket op om

på ingen måde groet i vores baghave vi synes godt

været gjort betydelig bedre og vi er faktisk noget skuffet over at forligskredsen ikke har været indstillet på at ramme noget mere præcist i forhold til den her udligning mellem kommunerne det vil min kollega komme ind på i forbindelse

bare lige det var værd at nævne det

og det har vi så lavet en aftale om her i år tilbage i februar måned det nuværende system som også flere af ordførerne har

jo af en række komplicerede

falder ydelsen for refusion over tid for andre

gør den ikke nogle typer indsats giver

høj refusion

der i dag er et system som

for mange parter

her lovforslag indfører vi i stedet et langt mere simpelt

også meget mere gennemskueligt refusionssystem hvor satserne bliver ens på tværs af ydelser

falder over tid en refusionssats på tværs af ydelser er jeg sikker på vil understøtte at der i kommunerne kan iværksættes en indsats der har øje for borgernes konkrete situation men også deres behov med andre ord skaber vi et system som sætter borgeren i centrum for indsatsen i stedet for at vi har et system som er til

jeg faktisk er en markant forbedring undervejs

i debatten her i dag er der flere der har rejst bekymringer om at kommunerne med forslaget vil skære i indsatsen over for de grupper

jeg sådan bare stilfærdigt understrege at det selvfølgelig er vigtigt

ikke lader de udsatte i stikken og derfor giver det nye refusionssystem netop netop kommunerne en større gevinst end i dag ved at få borgere i udkanten af arbejdsmarkedet i varig beskæftigelse derudover indgår det i aftalen at vi sammen med de øvrige partier bag reformen

endvidere er det vigtigt at huske på at refusionsreformen ikke under nogen omstændigheder ændrer på borgernes ret til ydelse

indsats det handler i stedet om at styrke kommunernes incitament til at fokusere på en effektiv indsats og resultater frem for refusionsprocenter

og skal give mit bidrag til at det kommer til at gå så nemt og smidigt som

polemisk måske men alligevel hvorfor har man så ikke bare fjernet refusionen helt

så ville det jo medføre at alle de arbejdsløse og alle de syge kom i arbejde det er vel lige så rigtigt til ministeren at jo lavere refusionen er jo større er straffen også for de kommuner der af grunde som de ikke selv har indflydelse på ikke er i stand til at at få folk i arbejde fordi de har mange langtidsledige fordi de har mange langtidssyge måske mange mennesker med handicap af tilfældige årsager

noget lokalt arbejdsmarked til at tage imod disse mennesker det er jo det der er hovedanken imod det her lovforslag og så spørger jeg bare en god socialdemokrat for jeg går ud fra at ministeren opfatter sig sådan er det rimeligt at man straffer de kommuner

var der jo ingen grund til at gøre hvad man kunne for

det jo stik modsatte den her regering har gjort jeg er da

ganske godt tilpas med at det er lykkedes os at flytte rigtig mange mennesker i

offentlig forsørgelse til at være en del af arbejdsmarkedet jeg er da rigtig glad ved

er reduceret med tredivetusind alle de flotte tal som vi har

er med til at understøtte hvad jeg synes er det fuldstændig afgørende nemlig at man som borger kommer i en

satser på at give fra starten af

man bekymrer sig meget om nemlig kommunerne

det er ondsindet revolutionær propaganda eller hvad det nu måtte være når de siger

frygter og forventer med gru at dette lovforslag vil føre til at kommunerne i langt højere grad presser mennesker helt ud over kanten ud i en situation hvor de ikke har nogen forsørgelse overhovedet og

er en omvæltning som er stor men som også er vigtig

understøtte det som vi er rigtig mange der har været optaget af nu igennem godt tre en halv år nemlig at sørge for at de mennesker som var uden for arbejdsmarkedet kunne få fodfæste igen på arbejdsmarkedet det er

en række af de her reformer er gennemført

følge med de økonomiske intentioner

om lønmodtagernes dyrtidsfond ld med ændringer for pensionsvirksomheder omfattet af lov om finansiel virksomhed

det handler om at

og ld ld skal investere deres aktiver ud fra et princip der skal sikre at selskaberne løbende

således vil medlemmernes interesser

varetaget bedst muligt

arbejdsmarkedets tillægspension og lønmodtagernes dyrtidsfond skal altså have en passende forståelse for de aktiver som investere i og til enhver tid være opmærksom opmærksom på de risici som man påtager sig ved investeringerne det betyder også at en række regler i dag i

af placerings og spredningsregler ophæves

og ld har mulighed for at investere i og drive infrastruktur i lighed med

i forhold til venstres syn på det her lovforslag

for lønmodtagernes dyrtidsfond vi finder måske ikke

vi er jo optaget af at de personer der skal sidde i lønmodtagernes dyrtidsfond er valgt ud fra deres kvalifikationer frem for deres køn så lige præcis

det element i lovforslaget

i forbindelse med lovbehandlingen men ellers vil vi

de øvrige pensionsselskaber nemlig at varetage investere og konsolidere de indsatte lønmodtagerformuer med størst mulig fornuft

være gået glip af mange fornuftige initiativer hvis

skudt midler i dem og dermed havde bidraget til at skabe vækst fornyelse og beskæftigelse til lønmodtagerne med en udvidelse af investeringsreglerne skaber vi ikke øget konkurrence til de private pensionskasser men vi udvider udvider blot de to fælles pengeinstitutters muligheder for at deltage på nogenlunde lige fod vi står over for massive

vi står over for mange nye investeringer i arbejdspladser

private som den offentlige sektor dertil kræves naturligvis investeringer som efter vores mening også skal kunne stamme fra midlerne i de to lønmodtagerfonde nemlig

kunne deltage på lige fod med andre pensionskasser for eksempel i offentlig private partnerskaber

infrastrukturområdet tiden er derfor for længst blevet moden til at

og ld bliver lukket ind i varmen det kræver så nogle omstillinger der er indeholdt i det aktuelle lovforslag som har til hensigt at gennemføre ændringer i lovgivningen

sørge for de her forskellige ting der er spørgsmålet om ledelse og nøglemedarbejdere i forhold til

så er der spørgsmålet om at man ikke skal være omfattet af en tinglysningsafgift og der er også et spørgsmål om

modsat den tidligere ordfører så synes vi i socialdemokratiet det er rigtig godt at der er en afbalanceret ligestilling

af mænd og kvinder jeg synes slet ikke at det klæder venstre i et år hvor det er hundrede år siden at kvinderne fik valgret og stemmeret

godt lovforslag at gøre ophævelser

ligestilling og en afbalanceret fordeling af mænd og kvinder i bestyrelserne

det er da ganske fornuftigt at man når man sammensætter en bestyrelse

vælge de bedste og kan man så også få en ligelig fordeling

jeg er glad for at det står som det står

det eneste punkt som venstres ordfører havde ophævelser over

derfor er der ikke noget som helst galt i at man både har de bedst kvalificerede og også tager hensyn til

hvori de kan eje og drive fast ejendom infrastruktur og omfattende tekniske anlæg transportanlæg og bygningsanlæg så i bund og grund

er det med med den tilgang til erhvervslivet som

ret og rimeligt at de bliver ligestillet med andre pensionsselskaber så de også kan foretage investeringer rundtomkring det er helt fint

vi lige talte om med sammensætning af

det foreslås at organisationer i deres indstilling angiver angiver hvem de foretrækker og beskæftigelsesministeren skal følge den indstilling medmindre bestyrelsen derved vil vil få en kønsmæssigt skæv sammensætning i så fald er beskæftigelsesministeren berettiget til blandt de indstillede at udpege andre

bestyrelsen så vidt muligt får en afbalanceret sammensætning af mænd og kvinder som jeg læser

ti kvinder så kan beskæftigelsesministeren sige den går søreme ikke vi skal have nogle ind der er lidt dårligere kvalificeret

der skal også være fem mænd med i i bestyrelsen det er for mig helt hen i vejret at sige at man skal sidde der på grund af sit køn jeg går ud fra at man sidder der fordi man er kvalificeret til at sidde i en bestyrelse og for dansk folkeparti er det uden betydning om det er mænd eller kvinder

det ti kvinder der er bedst kvalificerede så synes dansk

medmindre det på et sagligt grundlag

er en mærkelig måde

ministeren hvis nu der var blevet skrevet at

de bedst egnede der skal sidde i bestyrelsen det er det det

charlotte dyremose ret i at det er lidt underligt for en kvinde

kvinde og ikke fordi hun har kvalifikationerne til det selvfølgelig har de

det er rigtigt nok men alligevel

mænd og kvinder så det er

og ld skal have lov til at blive mere fritaget for lov om

sådan er det også i vækstfonden sådan er det også i andre offentlige fonde sådan er det selvfølgelig per definition i private

været en udvidet mulighed for at kunne kunne få indsigt i hvordan man

og ld med henvisning til at det er det i forvejen

synes vi at det var bedre at man gik den anden vej og sagde at de

udvides til eksport kredit fonden vækstfonden og finansiel stabilitet

i folketinget prøvet at få indsigt i hvordan man tilrettelægger sin investeringspolitik herunder tilrettelæggelse

på en måde som muligvis flytter arbejdspladser ud af danmark

at man aktivt har hjulpet med at ting ikke bliver produceret i danmark

tilrettelægge den politik som man har forfulgt

meget stor indvending imod lige præcis den passage

indsigt efter offentlighedsloven som jo i forvejen er blevet udvandet desværre det er så en anden diskussion men vi synes ikke den skal tages ud i forhold til

udvalgsarbejdet hvad vi ender med at stemme til sidst ved

tilslutte os det her lovforslag hvis altså det her frygtelige sludder med kønssammensætning af bestyrelsen tages ud altså det er jo dybt diskriminerende over for kvinder at man laver

kvinder i to tusind og femten ikke kvinder er veluddannede dygtige og fortjener ikke at blive behandlet på den her måde i

jeg til herre joachim b olsen kan sige at vi fra konservativ side planlægger at stille et ændringsforslag til det her

er det sådan i dag at reglerne i ligestillingsloven gælder reglerne i ligestillingsloven siger at der bør være en ligelig sammensætning af kvinder og mænd og hvis man så kigger lidt på de noter

de pågældende personer har de relevante kvalifikationer

er at der med det her lovforslag

at beskæftigelsesministeren skal følge de her indstillinger medmindre det betyder at den kønsmæssige sammensætning bliver skæv

sammensætning forud for kvalifikationer hvorimod det der står i ligestillingsloven og som jo er ganske fornuftigt er at hvis de relevante

skal man skele til den kønsmæssige sammensætning

et bør er blevet til et skal på side trettende det håber jeg vi kan få rettet på

at man her vælger at sige at det ligestillingsmæssige skal være i orden

hvis det bliver sådan at man kigger på de kvindelige medlemmer af de her bestyrelser og tænker

jo masser af kvalificerede både mænd og kvinder til bestyrelsesposter

at det ville være rigtig væsentligt at sende det signal at vi selvfølgelig kigger på kvalifikationer før vi kigger på køn

sikkerhed for at de mennesker der sidder i de her bestyrelser faktisk sidder der fordi de er kvalificerede til at sidde der og ikke bare fordi de har et bestemt køn

meget meget nødig have mine penge forvaltet af folk der har et bestemt køn frem for

med regler der gælder for den øvrige pensionsbranche

og ld samme grundlag for at investere som den øvrige branche for eksempel

de samme muligheder for at investere i bygninger og drift og infrastruktur såsom offentlige projekter som broer og veje

spørgsmål som jo optog herre frank aaen noget

det samarbejde kan der vise sig

ld kan sikres fuld fortrolighed

over for deres samarbejdspartnere i disse sammenhænge og derfor

forvaltningen og på den måde bliver de to organisationer ligestillet med en række andre statslige fonde som herre frank aaen så rigtigt også sagde for mig handler det her rigtig meget om at vi kan sikre

organisationer kan forvalte vores penge på den mest fornuftige måde

set sagde at det skal være de kvalificerede vi har og det udelukker ikke at der kan være en

stort set ligelig sammensætning når det gælder mænd og kvinder lds bestyrelse består af syv personer der er aktuelt ingen regler i loven om den kønsmæssige sammensætning ligesom der er i lov om atp

ved at indføre reglen om en afbalanceret kønsmæssig sammensætning i lds bestyrelse tager vi hensyn til de samme forhold som gælder for

demokratisk valgte repræsentanter for de faglige organisationer det betyder at der i særlige tilfælde

forekomme mindre forskydninger i balancen mellem mænd og kvinder

er sagligt begrundet det bemærkes at der fortsat skal indstilles både en mand og en kvinde til hver post i bestyrelsen og at beskæftigelsesministeren i sidste ende er berettiget til

betydning derfor kan man jo så spørge hvad det er for en type oplysninger der ikke skal udleveres nu

det forekommer mig ikke økonomisk begrundet på nogen måde så jeg synes en overflødighed og da vi

har den politik at det var bedre at udvide adgangen for offentlighed i forvaltningen end at indskrænke

pair ordning som regeringen har indgået den nittende december to tusind og fjorten med dansk folkeparti socialistisk folkeparti og enhedslisten helt konkret foreslås det blandt andet i lovforslaget at au pair personer skal kunne holde ferie med løn efterhånden som ferien optjenes au pair personer skal have mulighed for at deltage i ulønnet frivilligt arbejde værtsfamilier skal kunne karensregistreres for en to årig periode og værtsfamilier

engangsbeløb på fem tusind kr som skal finansiere en del af statens udgifter til danskundervisning

pair personer de andre dele af aftalen vil blive udmøntet i i en

bemyndigelsesbestemmelse i udlændingeloven det drejer sig blandt andet om forslagene om at

personer skal hæves at værtsfamilierne skal betale for au pair personernes indrejsebillet

i venstre synes vi

det er en tilsnigelse at kalde det aftalen om en bedre au pair ordning venstre ville meget gerne have været med til at forbedre forholdene for au pair personer

som regeringen præsenterede for os var simpelt hen ikke godt nok aftalen udvander au pair ordningen ved at det bliver dyrere for den enkelte familie at have en au pair og ved at er udsigt til endnu mere bureaukrati som følge af aftalen værtsfamilierne skal til at betale for sprogundervisning

til lommepenge og rejsen til danmark samtidig med at der bliver indført et udvidet arbejdstidsskema vi

vi kan også godt se af lovforslaget

gerne set at ordningen

var blevet afbureaukratiseret

ked af at regeringen ikke har været indstillet på at forhandle med venstre om ordningen der er nemlig flere gode elementer i aftalen som vi meget gerne

det drejer sig blandt andet om muligheden for at deltage i ulønnet frivilligt arbejde

au pair personer skal kunne holde ferie med løn efterhånden som ferien optjenes derfor er det lidt kedeligt at

og venstre vil stemme imod det her lovforslag da lovforslaget sammen med udmøntningen af bekendtgørelsen medfører at den enkelte familie kommer til at betale en ekstraregning om året for at have en au pair man risikerer også at det bliver en ordning for velstillede og så skal man huske på at au pair personerne kommer til at betale skat af den lommepengestigning så de får jo ikke det fulde økonomiske udbytte af den men værtsfamilien kommer til at betale det fulde beløb hvis målet er at det skal gå ud over de familier som faktisk kunne få rigtig meget ud af det her jamen så har man jo opnået målet med det her lovforslag og med bekendtgørelsen der er familier i danmark der fortsat vil have råd til det men helt almindelige familier hvor en au pair er en gevinst

at kunne have en au pair så med de ord vil vi

kan lære dansk og så videre og deltage i

når vi taler om de her ordninger der kommer fremmede hertil og vi stiller krav

at au pair ordningen bliver begrænset med det her lovforslag det synes jeg er kedeligt jeg er fuldstændig enig i at den rapport der er blevet lavet på det her område jo viste

der skulle tages fat om nogle ting og det er også derfor

gøre den meget bureaukratisk og det ønsker vi heller ikke

per måned før skat så vidt jeg lige hurtigt kan regne ud

til omkring tredive kroner i timen er det virkelig venstres forhold til den her løn

venstres mening at omkring tredive kroner i timen er en passende løn til voksne mennesker vi skal jo huske på at der er tale om især filippinske kvinder som kommer hertil og som er i alderen mellem atten og tredive år er det virkelig venstres mening at omkring tredive kroner i timen er

vellønnede og rige mennesker der især bor i nordsjælland

råd til at betale og jeg må sige jeg synes det er rystende at venstre mener

en

hvis man stod fast på sine principper i enhedslisten men det har man så ikke gjort

tager afstand fra den og løber væk fra den

gjort det dyrere at være værtsfamilie

mellem venstre og regeringen men jeg kan forstå på enhedslisten at den her aftale

og at man så skulle stå fast på at der alene

ordningen fungerer i udgangspunktet som en mulighed for kulturudveksling der kan øge forståelsen og tolerancen

derudover sikrer ordningen børnefamilier i danmark en håndsrækning i en til tider stresset hverdag desværre har brugen af au pairer

danmark bevæget sig for langt væk fra det oprindelige udgangspunkt der har været ekstreme eksempler på misbrug men også generelle problemer med eksempelvis at sikre den rette balance mellem arbejdstid og fritid med aftalen

lovforslag samt en bekendtgørelse laver vi derfor en rimelig og nødvendig modernisering af reglerne for au pairer i danmark overordnet set sættes der med l en hundrede og fem og firs nogle klare rammer for brugen af au pairer

dog gerne knytte nogle kommentarer til dele af lovforslaget et element i aftalen er at au pair personer skal have lov til at holde betalt ferie løbende under opholdet det er rigtig godt for ophold

er så kortvarige som au pair ophold ofte er giver det ikke mening at personen skal vente et år før der er optjent ferie som kan afvikles au pair personer skal have mulighed for at opleve landet mens de er her det skal naturligvis ses i forlængelse af intentionen om at ordningen også i udgangspunktet handler om en kulturudveksling det er vigtigt at man også oplever danmark

andet end blot sin værtsbolig og det skaber også en mere rimelig balance mellem arbejde og fritid desuden er det jo positivt at vi med lovforslaget her skaber en bedre gennemsigtighed i udlændingelovgivningen således

au pair personen bedre mulighed for at kende grundlaget for sin opholdstilladelse det er nemlig sådan at et au pair ophold anses for at være uforeneligt med det at stifte

egen familie derfor vil graviditet under opholdet føre til tab af au pair personens opholdstilladelse

indrette sig derefter det vil vedkommende med implementeringen af dette lovforslag bedre kunne klare fremadrettet netop konsekvenserne af graviditet under opholdet for au pair personer har været meget omdiskuteret for socialdemokratiet er det vigtigt at både værtsfamilien og au pair personen har nogle rimelige og klare regler at forholde sig til

det en udmærket løsning at vi som nævnt forhøjer graden af information samtidig med at vi udvider opsigelsesvarslet således vil en hjemsendelse som følge af graviditet ifølge lovforslaget her først ske en måned efter og ikke allerede efter fjorten dage som tidligere var tilfældet det giver au pair personen lidt mere tid til at indstille sig på den nye situation og blive klar til afrejsen et sidste punkt i lovforslaget som jeg gerne vil berøre er den obligatoriske indbetaling til danskundervisning hvis vi skal prøve at finde tilbage til den oprindelige tanke med au pair ordningen er danskundervisningen helt central udbytterig kulturudveksling indebærer nemlig også at stifte bekendtskab med det aktuelle lands sprog derfor glæder jeg mig over at værtsfamilierne nu skal betale fem tusind kroner til danskundervisning til gavn for deres au pair dette gælder uanset om au pair personen gør brug af kurset eller ej med dette krav håber vi at flere værtsfamilier vil tage et medansvar for at sikre at

til danskundervisning alt i alt er dette lovforslag et rigtig godt skridt i retning af bedre vilkår for au pair personer i danmark der vil med lovforslagets gennemførelse blive skabt en bedre balance mellem arbejde og fritid nøjagtig som det var hovedintentionen med ordningen dette suppleres af en bekendtgørelse der også følger aftalen og blandt andet sikrer et højere lommepengebeløb krav om skriftlig opsigelse

krav om flere fridage til au pair personer ved at beskytte denne gruppe bedre bevarer vi en god ordning som mange har glæde af men vi gør det på en måde så vi kan være os selv bekendt både over for værtsfamilierne og over for au pair

det vil jeg komme nærmere ind på i min ordførertale det som forbavser mig utrolig meget i den her sag er at venstre som et af sine argumenter for at stemme imod er imod at lønnen skal hæves fra

og halvtreds kroner per måned til fire tusind kroner per måned og så vil jeg spørge den socialdemokratiske ordfører

at venstre stemmer imod en så

meget meget underlig konstruktion man har fundet på der

man må man må gerne for mig være imod vores lovforslag her men jeg synes man skulle

selv om vi ikke er oppe i de store

sikret at det er dem der virkelig gerne vil have en au pair og yde

til gengæld for at de får en modydelse fra

det bliver en god oplevelse for alle parter og så er det også en ordning vi kan forsvare

ikke lever op til reglerne ikke lever op til de forpligtelser som man har over for den person der er kommet til danmark så kan man komme i et register og så får man en karantæne der er selvfølgelig mulighed for at klage over det og hvis man så ønsker at gøre det

betale det som det koster at klage det synes vi er ganske ganske fornuftigt vi synes også at når nu

i i frivilligt arbejde i foreningslivet i danmark

meget god mening når nu der står i ordningen at det handler om kulturel udveksling så synes vi også at det

jeg synes at hvis det er man ønsker at hente en au pair

bestemmelser som nu gør sig gældende så er det også rimeligt at man i højere grad er med til at finansiere

de omkostninger som er forbundet med det og der synes vi

godt og fornuftigt at der bliver

alle dem som ikke har en au pair person og ikke benytter sig af ordningen det synes vi

set ud fra en rimelighedsbetragtning er den rigtige retning at

at det nu bliver skrevet klart ind i lovgivningen

au pair bliver betinget af at udlændingen på ansøgningstidspunktet ikke venter barn og at udlændingen ikke har stiftet familie for det synes vi ikke er foreneligt med

ordningen hvis lovforslaget bliver vedtaget det håber vi

så vil det på sigt spare det offentlige for en række udgifter man vurderer at det når det er fuldt implementeret

vil være lige over otte million kroner om året

ordningen vil falde med cirka to hundrede personer om året så samlet set kan dansk

og vi har forbedret en række ting derfor er vi samlet set glade for forslaget

mulighed for at holde ferie med løn efterhånden som de optjener den og de skal have mulighed for at tage del i frivilligt arbejde ligeledes ønsker vi med forslaget

værtsfamilierne skal betale et engangsbeløb til danskundervisning for au pairerne samt på forskellige områder at sikre at au

og håndhæves derfor udvider vi

har ret til at have fri på danske helligdage

de får en ekstra halv fridag derudover hæves lommepengebeløbet og vi stiller krav om skriftlig opsigelse og medfølgende lommepenge i opsigelsesperioden

udvider vi informationsindsatsen så både au pairerne og værtsfamilierne er klar over deres rettigheder radikale venstre kan samlet set støtte lovforslaget tak for ordet så vil jeg sige

fremskridt fordi lønnen forhøjes med syv hundrede og

kroner per måned en anden side af sagen er så at vi i sf

haft en endnu større lønforhøjelse vi har foreslået seks tusind fem hundrede kroner per måned det synes vi ville være mere rimeligt og det vil vi fortsat arbejde for i den politiske debat der selvfølgelig vil fortsætte også i de kommende år fremover

får man som au pair som nævnt også en del

kun haft en fridag per uge

skærtorsdag langfredag store bededag

fremover bliver også disse dage

skal man også have et skema over arbejdstidens placering

det skal så medvirke til at forhindre at man simpelt

kostet rundt med døgnet rundt på må og få af den familie som man

er hos au pairen får et længere opsigelsesvarsel hvis familien vil opsige au pairen det bliver sat op fra to uger til en måned og som det er nævnt

bliver det også sådan fremover at værtsfamilien skal betale flybilletten både fra filippinerne til danmark

hjem igen hidtil har man kun skullet betale den ene vej der er også ting

i den her aftale sf er ikke tilfreds med at au pairer fortsat kan fyres med den begrundelse at de er gravide som det absolut eneste sted på det danske arbejdsmarked tværtimod har vi det jo sådan generelt på arbejdsmarkedet at hvis en gravid lønmodtager bliver afskediget

skal arbejdsgiveren bevise at fyringen ikke skyldtes graviditeten altså omvendt bevisbyrde det er den stærkeste juridiske form for beskyttelse som man kan give en medarbejder mod fyring når det drejer sig om årsagen til fyringen men for au pairer

uhyggeligt nok stik modsat her giver samfundet grønt lys for at familien har ret til at fyre en au pair der bliver gravid

uretfærdigt og urimeligt sf mener at sådanne fyringer på grund af graviditet er urimelige og derfor vil vi også på det punkt fortsætte vores arbejde for at reglerne bliver ændret fremover det skal dog siges at gravide au pair piger der opsiges

længere opsigelsesvarsel og hvis de har født får de ret til at være i danmark i to måneder hvor kommunen

skal hjælpe dem med indtægt og bolig hvorefter mor og barn så skal rejse hjem til filippinerne der ligger trods alt et lille fremskridt her som vi tidligere

i forbindelse med au pair begrebet at der er tale om kulturel udveksling og at det er det

ordningen går ud på det er det ikke efter sfs opfattelse vores vurdering er at der er tale om billig arbejdskraft som leverer et reelt stykke arbejde

købet er ansat hos meget velstående familier ikke mindst i nordsjælland nordsjælland det viser de undersøgelser der er lavet og hvis man ser på en au

har en kontrakt med et opsigelsesvarsel de har et skema over deres arbejdstid de har ret til ferie

de har ret til feriepenge og de har ret til fridage det er alt sammen noget som karakteriserer en lønmodtager og det er det som en au pair er i praksis i sf er vi glade for den lidt højere løn retten til flere fridage længere opsigelsesvarsel et bedre arbejdstidsskema betaling af flybilletten begge veje det er alt sammen gode fremskridt men au pairer er stadig væk en alt for billig arbejdskraft og sf arbejder derfor fortsat for at au pairerne skal have en væsentlig højere løn og som nævnt ikke skal kunne fyres på grund af graviditet så vil jeg til allersidst

nævne den detalje som handler om hvilken lovgivning der gælder hvis man som au pair bliver udsat for seksuel chikane her har det vist sig at hverken ligebehandlingsloven eller ligestillingsloven gælder

eneste man er beskyttet af er

straffeloven det er en noget besværlig procedure og jeg vil opfordre til at

i den kommende tid kigger om det dog ikke kunne lade sig gøre at få en af lovene til at gælde også

helt åbenlyst at det er det sidste det drejer sig om

i sf arbejder får en højere løn men som sagt er vi også glade for at der med det her lovforslag

da jeg fik den daværende beskæftigelsesminister til at love at hun ville kigge på sagen

loven om au pairer det har taget to en halv år før vi nu står med denne lovændring og jeg synes det er for langsomt ikke mindst for de berørte au pairers

au pairer først og fremmest fra filippinerne cirka firs procent og de fleste andre kommer fra ukraine rusland og thailand de kommer for at arbejde hos de rige familier i danmark når man ser på hvor familierne bor så slår det en at de fleste bor i gentofte rudersdal hørsholm og lyngby

kan man konstatere at det er folk som kommer hertil for arbejde det bliver understreget af en undersøgelse foretaget af foa som viser at halvfjerds procent af danskerne siger

kulturel udveksling derfor er mit udgangspunkt at dem der kommer

som au pairer skal behandles som almindelige husarbejdere

børneopdragelse at en værtsfamilie som udgangspunkt kan sige til deres børn at dem der kommer og hjælper dem i virkeligheden ikke får løn men desværre ved jeg jo godt at et stort flertal her i folketinget går ind for at filippinerne som passer børn og hjem for de rige i gentofte

på denne baggrund har vi jo lavet en aftale med regeringen om at forbedre forholdene for au pairer her i danmark

er en god aftale som giver dem bedre rettigheder det handler om flere fridage

det giver dem flere rettigheder til at finde en ny værtsfamilie hvis deres kontrakt brydes og det bliver fastsat at værtsfamilien skal betale dem lommepenge også hvis au pairen flytter fra familien i den periode

lommepengene stiger til fire tusind kroner om måneden vi havde

også være med til at betale for danskundervisningen

fem tusind kroner det giver ikke au pairen flere penge

skal være med til at finansiere sprogundervisningen så er der spørgsmålet om gravide au pair personer

udvist fra den ene dag til den anden jeg synes det er

i aftalen at folk får den nødvendige rådgivning både socialt sundhedsmæssigt og i forhold til faderskab

kvinder der har født vil have mulighed for at få ret til ophold her i landet to måneder efter fødslen alt i alt er der en række forbedringer nogle af dem er større end andre men i alle tilfælde er der forbedringer for dem der kommer til landet for at arbejde som au pairer så selvfølgelig vil jeg stemme for

som helst forankring i virkeligheden og uden at man har gjort sig det besvær

der er blevet skabt et billede af au pairer som nogle stakler der kommer til danmark uden mål og med drivende med vinden og au pair familier som nogle onde udbyttere der udbytter nogle stakkels mennesker fra et tredjeverdensland virkeligheden er noget mere

give et eksempel på nogle af de her påstande mette reissmann fra socialdemokratiet

blogindlæg i berlingske

med prostituerede hun har påstået at hun havde et personligt kendskab til kvinder som var blevet tvunget til prostitution i en au pair familie dog uden at mette reissmann nogen sinde har

hvis man har kendskab til at nogen bliver tvunget til at prostituere sig

dybt problematisk at et medlem af

opfører sig på den måde det er jo altså sådan at når man kommer med den slags påstande uden

underbygge dem eller anmelde dem

stempler man både og au pair familier på et mærkeligt grundlag et andet eksempel på

nogle der ikke er i stand til at ændre på deres egen situation og igen må man bare sige

generelt voksne mennesker

deres formål med at komme er for manges vedkommende både det at få oplevelser at rejse og

det er der ikke noget som helst fordækt i

et behov for pasning af og hjælp i hjemmet som jeg nævnte tidligere

er danske familier nogle af dem der samlet set arbejder flest timer

forsørger altså også syvhundredetusind voksne danskere der står uden for arbejdsmarkedet

samlet set et af de højeste skattetryk i

hænge sammen og der kommer en au pair jo som sendt

hvor der er en vis taknemlighed indblandet

er det sådan at det ikke er særlig attraktivt for danske unge at arbejde i huset blandt andet på grund af

det er blevet udlagt som om der slet ikke var nogen rammer før denne aftale og det er selvfølgelig fuldstændig forkert allerede før denne aftale

i forhold til at introducere til kultur og så videre ikke desto mindre

ordentlige rammer og vilkår for au pairer som om der slet ikke var nogen enhedslisten og sf har ladet forstå at de helst så

ordningen afskaffet og der må man bare spørge for hvis skyld der er her nogle unge mennesker som får mulighed for at rejse ud i verden og få nogle oplevelser som de ellers ikke havde råd til i liberal alliance ønsker vi at forbedre rammerne

har arbejdet i to år i danmark har lært sig dansk og forstår danske vilkår kan få en midlertidig opholdstilladelse og arbejde i danmark vi har her

at gøre med meget hårdtarbejdende mennesker som for manges vedkommende vil være en gevinst for danmark vi er derimod meget imod at der i den her aftale er indbygget nogle vilkår hvor

småligt det hedder sig altså

skal beskattes så man kan ikke beslutte sig

er for en ordning er det altså en relation hvor man har nogle forpligtelser men bor i en familie eller er det en arbejdsrelation så vi beder bare om at man beslutter sig

men vi skal selvfølgelig give rettigheder til alle sådan at de ikke skal arbejde mere end de tredive timer og

de er på arbejde eller ej det det er det de har som problemer det er derfor vi sørger for at de får nogle rettigheder i modsætning til tidligere

det samme som at de blev sendt hjem til deres hjemland så jeg synes at ordføreren skulle prøve

skulle give dem nogle rettigheder sådan

faktisk kan arbejde her i landet

for at hjælpe os selv for at hjælpe vore familier og selvfølgelig også have et ungdomsliv hvor vi er aktive osv men hvorfor må vi ikke arbejde

det lyder grangivelig mere for mig som om enhedslisten er mere optaget af at afvikle ordningen end at udvikle den

kommer fra hver sin ende af verden kan der ske kulturelle

har været særlig optaget i liberal alliance foreslået at man skulle give et beløb eksempel til den filippinske forening babaylan sådan at de kunne varetage en bedre

au pair familier så man kunne komme nogle af de her misforståelser i forkøbet det

er der

det er rimeligt at familier som ikke har en au pair og ikke benytter sig af au pair ordningen skal betale til de familier som benytter sig af au pair ordningen

og det gør vi jo op med med det her lovforslag

har råd til det skal betale til dem

vi laver en kontrolleret indvandring fra lande hvor der er unge mennesker der ønsker at rejse ud og

finde ud af hvor mange timer man gerne vil arbejde og så lave det på ordinære vilkår det giver altså vil jeg sige en noget mindre beskyttelse af de mennesker der kommer hertil fordi man jo i dag bor i en familie hvor man en del af familien det giver nogle andre rammevilkår som er ganske attraktive lad os

når man så spørger au pair pigerne hvorfor de kommer her

de kommer for at få et arbejde der er arbejdsløshed på filippinerne ud fra de her to betragtninger

har vi i sf ikke noget synspunkt om at ordningen skal afskaffes men vi ønsker bedre rettigheder jeg må sige at jeg er fuld af forundring over det hvis det forholder sig sådan at liberal alliance er imod at lønnen bliver sat op fra

liberal alliance er princippet

begynder at definere at gruppe x y og z

alliance har foreslået at man laver hårdere sanktioner over for familier som misbruger ordningen så de aldrig nogen sinde kan få lov til

at man strammer sanktionerne vi har også foreslået at man undersøger de påstande der har været om seksuelt misbrug

skal man igen slå hårdt ned på det det har forligspartierne afvist vi har også foreslået at der blev givet et beløb til foreningen babaylan

der kommer er filippinere så babaylan denmark kunne varetage

at komme til danmark får lov at være i et hjem får lov at lære sproget

netop kun tredive timer så

fokus på at der måske er mange børnefamilier der gerne

at det ikke var en bedre au pair ordning

bedste illustration af hvorfor vi ikke kan støtte

lønstigninger og samlet løn og så videre

lave en bedre au

arbejdsordning når man

mere fokus på danskundervisning og betaling af indrejsebillet som lægger op til at skabe en bedre au pair ordning

arbejdsmarkedsmæssigt hvornår der holdes fri

ikke betalt sin transport

en aftale indgået mellem partier der ønsker at fjerne au pair ordningen det er synd og skam det er synd og skam for de piger der gerne vil på ordningen det er synd og skam for de familier der gerne vil have vil

en eksklusiv ordning kun for de særlig rige

den udgift familierne har

at det bliver dyrere end det pigerne som det typisk er

at lave skattebetaling på det der skal være lommepenge ved siden af kost og logi så vi er rigtig kede af at det er endt der specielt også

i den her aftale som netop kunne have været med til at styrke ordningen som vi egentlig godt kunne bakke op om

frivilligt arbejde og andre af de forhold der reelt

bedre for pigerne

det bare har været et spørgsmål om at gøre det så dyrt og så besværligt som muligt så færrest mulige skal have

vi ville ønske at vi kunne have været med til nogle af de tiltag

reelt gør ordningen bedre frem for at der bare skabt et lidt specielt flertal herinde bestående af de partier der dybest set ikke bryder sig

forbedringer i det hvorfor er det at det konservative folkeparti ikke kan støtte dem altså hvis man synes det er rimeligt at

der kommer hertil og arbejder i et hjem passer børn

bjarne laustsen at de rige familier

med den her aftale et spørgsmål om at gøre den her ordning til en endnu mere eksklusiv ordning for en mere snæver gruppe og det er altså herre bjarne laustsen der er med til at

gøre det til en eksklusiv ordning for en snæver gruppe

efter forløbet eller hvad det nu måtte være af små ekstraydelser og det er jo fremragende det er noget man gør fordi man får et forhold til hinanden når man bor sammen og er sammen i den her familie

der ikke bare lige synes at nogle ekstra tusinde er ligegyldige i deres husholdningsøkonomi og som derfor kan blive nødt til at prioritere ikke at få en au pair

at det er rimeligt at dem der ikke har en au pair skal være med til at betale til dem der har en au pair

sådan som ordningen er indrettet i dag er det jo sådan at man bliver tilbudt sprogundervisning feks og det betaler det offentlige for det vil dybest set sige

lovforslag så der kommer en grad af brugerbetaling sådan at

for sprogundervisning i modsætning til i dag synes

fru charlotte dyremose egentlig ikke at det er

spørgsmålstegn ved om der er så meget kulturel udveksling i den men skal jeg forstå fru charlotte dyremoses svar sådan at det konservative folkeparti faktisk mener at den nuværende ordning

hvor det er sådan at alle dem der ikke har en au pair er med til at betale til dem der har en au pair er

at det er nogenlunde til at betale for

de her familier at have de her au pair piger og så i øvrigt at den øgede udgift som familierne havde var gået ubeskåret

lærer noget om det land og de kulturelle ting der er i det pågældende land og travle familier

det en god ordning for alle parter og derfor er det også vigtigt at vi hele tiden er opmærksomme på om skal justere så det lever op til intentionerne

at de kan deltage i frivilligt ulønnet arbejde det tror jeg giver bedre muligheder for at skabe sociale netværk og få et større kulturelt udbytte af det

være i danmark for at sikre at au pairer får mest muligt ud af opholdet i

ønsker vi også i højere grad som en mulighed at de kan benytte sig af de tilbud der er om danskundervisning derfor foreslår vi at værtsfamilierne skal betale et engangsbeløb til au pairers danskundervisning regeringen og aftalepartierne ønsker også at forbedre au pairers vilkår

misligholdelse af deres rettigheder og derfor udvides den eksisterende karensregistrering

undlader at betale au pair personers ind eller hjemrejsebillet eller som undlader at tegne de

komme i registeret for en to årig periode under et au pair ophold indgår den unge pige i en værtsfamilie

er uforeneligt med at au pairen selv har stiftet familie med

skabes der derfor nogle klare rammer for personer

eller som bliver forældre under opholdet her i landet

en række forbedringer her som dels sker i forbindelse med lovforslaget

sker med udmøntning i bekendtgørelser efterfølgende jeg er glad for de forbedringer der er jeg er glad for det flertal der er

har været i dag og jeg håber at vi kan få det her lovforslag vedtaget

etableres en midlertidig kompensationsordning i to tusind og seksten og to tusind og sytten forslaget er en del af udmøntningen af den aftale om reform af refusionssystemet som er indgået mellem regeringen venstre det konservative folkeparti og dansk folkeparti i korte træk kan ændringerne summeres sådan her det drejer sig om en forhøjelse af det generelle udligningsniveau i landsudligningen fra otte og halvtreds til en og tres

samt en forstærket udligning for kommuner med højt strukturelt underskud derudover foreslås en midlertidig kompensationsordning der begrænser de enkelte kommuners beregnede tab og gevinster i to tusind og seksten og to tusind og sytten det er ikke nogen hemmelighed at venstre gerne ser at kommunerne får et større incitament til at gøre tingene mere hensigtsmæssigt derfor er venstre naturligvis positiv over for forslaget

vil hjælpe kommunerne til at tænke mere på mulighederne for det enkelte menneske

hvor man jo som kommune kan risikere at spekulere i hvordan man kan få størst refusion på den baggrund er venstre positiv over for dette

og mistænkeliggørelse var det et vigtigt skift der skal bringe den ledige hurtigt tilbage til varig beskæftigelse de partier der står bag beskæftigelsesreformen var samtidig enige om at se på en omlægning af refusionssystemet som sikrer kommunerne penge fra staten i forhold til ledige borgere og en tilpasning af udligningssystemet i starten af to tusind og femten

landede regeringen så en bred aftale om refusionen og udligningen

indfører et nyt og gennemskueligt system hvor refusionssatsen som udgangspunkt er ens på tværs af ydelser og faldende over tid det vil understøtte en mere effektiv beskæftigelsesindsats hvor det er den rette indsats for borgeren der sættes i centrum frem for kommunekassen og den højeste refusion det som det her lovforslag omhandler er dog kun en del af aftalen nemlig om tilpasninger af det kommunale tilskuds og udligningssystem samt en midlertidig kompensationsordning som gælder i to tusind og seksten og to tusind og sytten ændringerne i refusionssatserne betyder kort sagt at vi øger kommunernes bloktilskud og beskæftigelsestilskud mens vi tilsvarende mindsker refusionen til forsørgelsesudgifterne samlet set er det nye refusionssystem udgiftsneutralt ændringerne betyder dog at nogle kommuner vil opleve et nettotab

andre vil opleve en nettogevinst med aftalen er vi på tværs af partierne enige om at refusionsomlægningen ikke skal indebære utilsigtede forskydninger i kommunernes økonomi derfor foretager vi samtidig tilpasninger i det kommunale tilskuds og udligningssystem som vi altså udmønter med det lovforslag vi behandler her lovforslaget betyder konkret at vi hæver det generelle udligningsniveau og overudligningen samt at vi forstærker udligningen for kommuner med højt strukturelt underskud det betyder en større udligning mellem

lovforslaget betyder desuden at vi etablerer en midlertidig kompensationsordning som begrænser kommunernes tab og deres gevinster til at være nul

procent af deres beskatningsgrundlag i to tusind og seksten

procent i to tusind og sytten derudover sætter vi et loft som i kroner og øre yderligere begrænser de absolutte gevinster og også de absolutte tab til at være på ti million kroner i to tusind og seksten og tyve million kroner i to tusind og sytten de midler som man opsamler på den måde ved at sætte lofter ind

reserverer vi som tilskud til særlig vanskeligt stillede kommuner det er tilpasninger

på kort sigt i lovforslaget de skaber en bedre balance og det er herefter planen at finansieringsudvalget i økonomi og indenrigsministeriet får til opgave at udarbejde en model for en permanent tilpasning af udligningssystemet som kan træde i kraft fra første januar to tusind

et udtryk for balance når man går ind på økonomiministeriets hjemmeside og ser på hvad udgifterne er i de forskellige kommuner i forhold til hvad udgiftsbehovet er i de

udgiftsbehovene er efter økonomiministeriets

hvis man ser på en kommune som hjørring som modtager en masse penge

ligger seks procent over gennemsnittet af hvad andre kommuner

dybt dysfunktionelt udligningssystem

og hvis herre joachim b olsen og ordføreren fra liberal alliance tror at

den fremlægning man laver her svømmer i mælk og honning i hjørring så synes jeg vi skal køre derop i fællesskab og prøve at snakke med de borgere der er i hjørring om hvorvidt det er deres oplevelse af

er da klart at man har en høj udligning for kommuner der har det godt

udtryk for solidaritet og det er udtryk for at man skaber en nogenlunde ensartet service i hele landet

er mange borgmestre der gerne byttede plads med med hans toft i gentofte for

er ikke perfekt men det tjener et vigtigt formål

om hvad man leverer fra gentofte og andre steder det her lovforslag er udtryk for balance fordi der er grænser for hvor meget man kan tabe og hvor meget man kan vinde og det er ganske snævre grænser så jeg tror

en lang proces vi har været igennem og i den forbindelse er

lavet en overgangsordning hvor kommunerne højst kan tabe nul

procent af beskatningsgrundlaget i to tusind

de absolutte gevinster og tab til ti million

er mere lighed mellem kommunerne og

lagt op til at vi så skal have forhandlet et nyt udligningssystem

samfund der fungerer og at man kan få en rimelig service over hele landet der er stor forskel på

indtægter kommunerne har og der

vi prøvet på at tage højde for i

det er også lykkedes langt hen ad vejen der er så den pulje til særligt udsatte særligt udsatte kommuner hvor der

tilskud til særligt udsatte kommuner og det arbejder vi videre med der

forhandlinger til for at vi kan få den rigtige løsning på det

støtter selvfølgelig det her forslag da vi

tilpasning af udligningssystemet med et øget udligningsniveau

alt andet lige vil virke til gavn for yderkommuner det flugter fint med sfs ønske om et mere lige danmark endelig synes vi også det giver god mening at finansieringsudvalget får set på en permanent tilpasning af det kommunale tilskuds og udligningssystem så en mere fremadrettet løsning kan træde i kraft per første januar to og atten når udvalget er færdigt forventer vi selvsagt at forligskredsen bag de seneste ændringer af udligningssystemet inviteres til forhandlinger sf er i hvert fald altid parat til at indgå i forhandlinger der kan sikre et mere lige danmark til slut skal jeg bare bede økonomi og indenrigsministeren være lydhør i forhold til den del af kls høringssvar hvori de påpeger at selv et tab på op til

problem for nogle kommuner

eigil andersen på allerbedste og skarpeste vis argumentere imod l en hundrede og tre og firs så hvordan hænger det sammen at sf nu støtter det som er en forudsætning for at

en hundrede og tre og firs kan blive vedtaget

de andre ordførere har klart set sammenhængen i disse ting så det kan jeg

utilstrækkelig kompensation for den forringelse af refusionssystemet som sfs ordfører for en time siden argumenterede imod

at det her er sådan en slags glasur der skal få den rigtig bitre pille til

hjælpe l en hundrede og tre og firs igennem ved at man støtter det her lovforslag

og tager et ansvar i forligskredse

og det kan godt være at herre finn sørensen ikke rigtig forstår substansen i den forskel men det er der

af den omlægning af refusionssystemet der finder sted

den omlægning betyder at man straffer de kommuner som har mange langtidsledige mange langtidssyge mange mennesker med nedsat arbejdsevne af den ene eller

kommuner som har mange af den type mennesker

bliver jo straffet urimelig hårdt ved at man forringer

eller refusion som disse kommuner får fra staten til de sociale ydelser

indfaset efter to og halvtreds uger

og ligesom lo og ftf og rådet for socialt udsatte

mener enhedslisten og det mente sf også

efter alt at dømme og

at den straf som kommunerne bliver udsat for gennem en forringelse af refusionssystemet bliver væltet over på borgerne på den måde som lo og ftf giver direkte udtryk for

at kommunerne i endnu højere grad presser borgerne ud på det der hedder selvforsørgelse

det er klart at det fastholder vi kritikken af

hjælper jo ikke at man så kommer med noget som

ikke er en reel kompensation for det problem for hvad hjælper det lolland eller langeland kommune eller andre kommuner som har mange langtidsledige mange langtidssyge at økonomien på landsplan går i nul

meningen med omlægningen af refusionssystemet og meningen med den her omlægning af udligningen

fint hvis vi var i en herlig verden hvor der var masser af arbejdspladser til mennesker med nedsat arbejdsevne men det er jo desværre ikke virkeligheden så vil jeg også henlede opmærksom på at det man foreslår her er en midlertidig og ud over det utilstrækkelig

og det samme gælder jo de begrænsninger man har sat ind i forhold til tab og gevinst de her regler bortfalder og så kommer der et udligningssystem som ingen kender i dag det vil sige at man køber katten i sækken

og den økonomiske straf nogle kalder det incitamentet til kommunerne står fast men ingen ved hvordan udligningssystemet senere hen bliver skruet sammen

mellem l en hundrede og tre og firs og det lovforslag vi behandler her og vi stemmer imod

en hundrede og en og halvfjerds vi behandler helt selvstændigt

at det negative her som jeg hører tillægsordene

det er midlertidigt og at det er utilstrækkeligt

er ordføreren ikke enig i at der med det her lovforslag bliver en forhøjelse af særtilskudspuljen for særlig vanskeligt stillede kommuner er man ikke enig i at de kommuner som har haft enormt store tab på at lave refusionsomlægningen alene

to og halvfems til tre og halvfems procent

det er sådan at hvis man ser på serviceniveauerne i kommunerne i dag så er de blevet

således at modtagerkommunerne har et højere serviceniveau i forhold til betalerkommunerne eller de bruger i hvert fald flere penge i forhold til deres udgiftsbehov det vil sige at når man renser for socioøkonomiske og demografiske forskelle

jo fuldstændig absurd hvis man for eksempel ser på udgiftsniveauet i hjørring kommune

hundrede og seks procent af det gennemsnitlige serviceniveau det vil sige at gennemsnitskommunen dækker udgiftsbehovet med seks procent lavere udgifter

altså tale om at når man ser på indbyggerne i kommunerne når man ser på de socioøkonomiske forskelle eller de demografiske forskelle så har kommunerne nogle udgiftsbehov har man mange på overførselsindkomst og har man mange ældre så har man selvfølgelig større udgiftsbehov

er det altså sådan at der finder en overudligning sted det kan ikke have været meningen med udligningssystemet at man skulle komme så langt ud den udligning der finder sted i dag er ikke til fordel for borgerne i udkantsdanmark som man ellers ofte hører det er muligvis en fordel for borgmestrene i udkantsdanmark som jo modtager rigtig mange penge

gøre noget godt for borgerne i udkantsdanmark

det være langt mere fornuftigt at bruge pengene på andre måder man kunne bruge dem på bedre infrastruktur og

også lave en liberalisering af planloven osv der gjorde det muligt for udkantskommunerne

for erhvervslivet

udligningsordningen som den har udviklet sig skaber en meget skæv incitamentsstruktur

lyngby og gentofte til at føre en offensiv

erhvervspolitik er ikke særlig store det betyder selvfølgelig ikke at de

ambitioner om at gøre det de får bare ikke særlig meget ud af det hvis de lykkes med det hvis der for eksempel kommer hundrede kroner ekstra i kassen i gentofte kommune i dag så skal de aflevere to og halvfems kroner to og halvfems kroner ud af hundrede kroner skal betales til borgere i andre kommuner nu ændrer man det så så det beløb stiger til tre og halvfems kroner en kommune

til udligningsordningen skal nu aflevere otte million kroner ekstra og det beløb vil stige gentofte skal aflevere ti million kroner ekstra og det vil også stige

det er ikke til fordel for de helt almindelige borgere i lyngby kommune at man har den her udligning det er dem der betaler prisen det er sygeplejersken eller politibetjenten i lyngby som jo burde blive kompenseret

i lyngby kommune altså vil kunne levere det samme serviceniveau

gør i dag for langt færre penge hvis

skulle betale så meget til udligningsordningen

helt almindelige lønmodtagere i lyngby kommune og jeg skal hilse

der betaler prisen de betaler en alt for høj skat

og samtidig har de jo langt højere leveomkostninger

vi meget meget skuffede over at de borgerlige partier specielt venstre og de konservative medvirker

lovforslag jeg har været i utallige debatter

det var en mærkesag for dem at nu skulle udligningen reduceres lars barfoed udtalte i 2012 nu er udligningsskruen strammet mere end nok man kan ikke tage flere penge fra kommuner der i forvejen bidrager med meget det er at straffe vækst og en straf for at udnytte pengene godt i de offentlige forvaltninger det var rigtigt og i dag medvirker det konservative folkeparti så til at stramme udligningsskruen endnu en gang det er et løftebrud og det er ærgerligt at liberal alliance nu er det eneste parti i folketinget

det synes vi er ærgerligt det her

er ikke noget der medvirker til en effektiv brug af

det skaber ineffektivitet ude i kommunerne at der er den her meget voldsomme omfordeling den bør reduceres

have det samme serviceniveau alle steder når man ikke har de samme indtægter

en diskussion man kan have vi synes det er fint at der er en

diskutere om der ikke skal være en eller anden sammenhæng mellem de indtægter man har og de

sådan at hvis man ønsker sig et højere serviceniveau

sætte skatten op så kan man få en diskussion lokalt om hvad man synes er rigtigt

tager man ind til christiansborg og beder om flere penge gennem udligningsordningen lobbyer for at den skal

så finder den her overudligning sted i dag det burde da være problematisk

fem og tyve milliard kroner

der også er et potentiale for effektiviseringer i mange kommuner

huske at de puljer som ordføreren refererer til er noget som kommer

system hvor de kommuner med de største strukturelle overskud skal betale til dem med de største strukturelle underskud

gentofte skal aflevere tre og halvfems kroner ud af hundrede kroner

og det er en omfordeling der har taget overhånd og som

siger at man kunne bruge de her penge på en anden måde

så mener at man kunne fordele pengene til kommunerne på en anden måde end man gør det via udligningssystemet

lidt interesseret i hvad det er for visioner liberal alliance selv har på det her punkt drømmene fremtiden hvordan kommunedanmark ser ud kunne liberal alliances ordfører ikke

at fortælle hvordan man så gerne ser for sig at pengene bloktilskuddet til kommunerne bliver fordelt hvordan skal vi gøre det når udligningssystemet ikke er vejen frem skal vi bruge befolkningstallet er det den der helt

når kommunerne ikke drives så effektivt som de kunne er jo et reelt velfærdstab der er simpelt hen ressourcer der bliver spildt

vægter i forskellig form og på den måde tager hensyn til

det var det ene spørgsmål hvad er det for system vi skal

har der er for meget i hjørring kommune og i yderområderne i øvrigt for jeg forstår det sådan at der går for mange penge fra velhaverkommunerne til yderområderne hvad er det så man har for meget af

seks procent mere end hvad den gennemsnitlige kommune

udgiftsbehov bruger jeg ved ikke om de seks

at pengene ikke bliver brugt særlig fornuftigt og at man kunne effektivisere yderligere i hjørring kommune det der bare er helt sikkert er at når man har en incitamentsstruktur som den vi har i dag

ikke er særlig stort så

meget store altså det er ikke alle kommuner der er drevet lige effektivt og det man vedtager i dag er ikke med til at understøtte at de så bliver drevet mere effektivt tværtimod det synes vi er beklageligt

er et velfærdstab for danskerne som helhed

af det udsprang en refusionsordning som så skulle forhandles efter sommerferien

vi har jo været imod den model som regeringen har lagt frem det er kendt for de fleste der har indsigt i den her sag at vi ikke er enige i at man skal bruge udligningsordningen

at kompensere på den måde der er tiltænkt

det har vi forsøgt at få regeringen til at ændre sin opfattelse af det er ikke lykkedes os og senest har vi så

at vi heller ikke fik støtte fra venstre og dansk folkeparti

borgerlige lejr i vores veto

den måde det skulle foregå på om vi kunne blive

vi fik meddelelse om at hvis vi ikke indgik en aftale

designe formulere og altså til sidst beslutte den permanente tilpasning der skal ske af udligningsordningen og derfor

jo altså med at vi havde pistolen for panden og måtte vælge mellem at stå uden for

eller at gå med og få indflydelse på den aftale der skal laves i

det er helt afgørende for os at vi dér har noget at skulle have sagt liberal alliance

at den her refusionsordningsmodel og det grundlag den står på er pivhamrende forkert vi har i lang tid fra konservativ side været imod udligningsordningens måde

der er ingen fornuft i det der er ingen retfærdighed i det den er ikke ordentlig

i den seneste revision da vi lavede aftalen under den tidligere minister fru margrethe vestager fordi vi simpelt kunne se os selv i den aftale men det vil være for stor en regning at betale hvis der ikke sidder nogen

derfor blev vi der men det var under protest det var

tilkendegivelse af at den her ordning ikke

det bliver højst ti million kroner i gevinsttab i seksten og tyve million

dog ikke nær nok til at gå med

vi tror at vi bliver det eneste parti der sørger for at der bliver en balance i den permanente ordning

jeg tror jeg tydeligt har tilkendegivet at vi er meget skeptiske

over for udligningsordningen og dens måde at virke på

siddet som ordfører for partiet konservative i den her sag og set at esbjerg er den kommune af alle i hele landet

og altså mere end gentofte så det bør være klart for enhver at

men alligevel var der ikke noget alternativ vi går med i det for at have indflydelse borgerlige stemmer der arbejder og så må vi håbe at vi får en ordentlig udligningsordning i to tusind og atten det håb vil vi bruge vores konservative kræfter og stemmer

medvirke til yderligere udligning det har den tidligere formand for det konservative folkeparti sagt

nu at man engang om mange mange år

være med til at forhandle om en ny udligningsordning hvor man så vil reducere udligningen og håber man kan få indflydelse på det

om nogle år og naturligt vil være med til at forhandle pointen er at man bryder et løfte man har lovet sine kernevælgere i for

gentofte kommune at man ikke vil være med til at øge udligningen og nu gør man det

vi frygter om nogen at den balance forsvinder hvis vi ikke er der til at sørge for at der kommer en rimelighed i det

med for at få den afgørende indflydelse i to tusind og atten når den permanente løsning skal

til at tale imod den udligningsordning vi har i dag i stedet for

at stemme for den og øge udligningen yderligere det var det man burde gøre det er beklageligt og det kommer fra hjertet jeg beklager virkelig at det konservative folkeparti vælger den strategi

som de gør for det er den strategi der har ført til mange mange fejl også i vk tiden og at man fortsætter

atten skal komme en ny permanent ændret udligningsordning mit håb er at der kommer der endelig retfærdighed der kan jeg endelig få

andre om at løfte det ansvar

kommissorium vi har vedtaget for det fremtidige arbejde i finansieringsudvalget er relativt snævert defineret i forhold til at se på hvad man kan gøre når den midlertidige ordning ophører altså at vi kan tune udligningssystemet ind i forhold til de ændringer som refusionsomlægningen har givet

det andet spørgsmål går så på at jeg nu kan

høre at man man gerne vil gå mere dybt

ned i udligningssystemet kunne vi ikke få nogle pejlinger på hvad det er for

toptre mærkesager man gerne vil ændre i udligningssystemet ønsker man at overgå liberal alliance med en hetz mod yderområderne jeg ved at ordføreren selv har været borgmester i den gamle vamdrup kommune

men det er en ekspertgruppe der nu bliver bedt om at komme med et oplæg til at vi som politikere skal forholde os til hvordan det nye udligningssystem skal se ud og det er os som politikere der bestemmer størrelsen omfanget betydningen af det og der har jeg en meget ambitiøs visionær plan for

de udfører på de præmisser der er men vi vil bare gerne have

der virker mere fornuftigt sådan at det ikke når man ser hvem

der skal betale mere end nogen af de kommuner der kalder sig de mest velhavende

da slet ikke at der er hoved og hale i at esbjerg af alle skal betale endnu mere det viser at der ikke er balance i tingene det skal laves om og det er

lovforslag jeg kan derfor til trods for vores forligsstatus ikke helt tilslutte mig det portræt som den konservative ordfører måske tegnede af forslaget

pakke som udmønter aftalen af anden februar to tusind og femten mellem regeringen venstre dansk folkeparti og det konservative folkeparti

en hundrede og tre og firs om et nyt refusionssystem som altså var til debat tidligere gør jo sammen med det her at vi nu kan se frem til et helt nyt

altså et markant skifte i tilgangen til den kommunale beskæftigelsesindsats reformen må for det første ses som den økonomiske motor i den her store omlægning på beskæftigelsesområdet hvor kommunerne på den ene side får større frihed i opgaveløsningen på et område som jeg tror kommunerne har opfattet som

et af de mest regeltunge områder og hvor det især er vigtigt at se på tværs af de forskellige ydelser

muliggør refusionsomlægningen at vi giver den her behandling på tværs af ydelser og der sker en omfattende afbureaukratisering og oprydning komplicerede regler som havde det problem at de tog fokus fra kommunernes vigtigste formål med beskæftigelsesindsatsen nemlig

får et større generelt økonomisk ansvar med et styrket incitament hos kommunerne til at opnå resultater af indsatsen og dermed altså også muligheden for at skræddersy indsatsen til den enkelte ledige

det vil sige at vi gør det muligt at gennemføre den her historisk store omlægning af finansieringssystemet fordi vi samtidig

det lovforslaget her sigter på tager hånd om de byrdefordelingsmæssige forskydninger som en sådan omlægning af finansieringen ellers ville

med det her lovforslag uanset hvad man

mene om om det andet lovforslaget forsøger at tage højde for at en så stor omlægning

ganske store summer rundt mellem kommunerne

på enhedslistens ordfører at man mener

for forhold som de ingen indflydelse har på men jeg mener at det

netop se at der faktisk er gode resultater af indsatsen udeomkring

derfor giver det rigtig god mening at give frihedsgrader i

tværtimod forsøger at nivellere i forhold

hvad udgangspunktet ville være hvis man bare lavede refusionsomlægningen derfor burde

konklusion jo være den samme som sfs nemlig at uanset om man er

det her i hvert fald være noget der netop sikrer

hvad hjælper det lolland og langeland

hvad lovforslaget egentlig gør for lolland og og langeland

er det sådan at lolland bliver begunstiget med seks million kroner og langeland med to million

så præcis de to kommuner som herre finn sørensen tog frem ville jo hvis ikke lovforslaget blev vedtaget være ringere stillet derfor må jeg bare sige at

at der ikke er nogen der bliver straffet for forhold de i udgangspunktet ikke har indflydelse på men at vi kan få et beskæftigelsessystem hvor man starter med en relativt ren tavle og kan begynde at arbejde ud fra de forudsætninger man har med de ledige man har med målsætningen om at bringe dem i

opfattelsen af hvad et udligningssystems opgave er

det princip som har været gældende nemlig at man ønskede at

mulighed for det samme løft i service

er jo en ærlig sag og og så bliver det selvfølgelig vanskeligt at nå til enighed om et

her hvor vi trods alt ikke tager pengene ud af kommunerne men

altså bare flytter dem rundt mellem kommunerne

må nok leve med at der er en mere grundlæggende uenighed som som nok

til sfs ordfører at vi er meget optaget af også de vanskeligt stillede kommuner

vil det også være vores ambition at se om vi ikke i de forhandlinger der skal være om en kommuneaftale kan sikre at

vi får en pulje til vanskeligt stillede kommuner der giver mulighed for at håndtere også nogle af de udfordringer der er afledt af det her men altså med tilpasning i udligningen og en tryg overgangsordning og en plan om at etablere et solidt analysegrundlag for nye og permanente tilpasninger mener vi faktisk at vi

beskæftigelsesreformen giver den tryghed

de økonomiske virkninger for kommunerne både på kort og længere sigt som må være en forudsætning for at vi når de resultater vi har sat os for jeg vil gerne først og fremmest takke forligspartierne for det arbejde der er gjort det er ikke helt nemt at ændre i det kommunale udligningssystem

mange der kan tale med om det er måske heller ikke helt nemt at gøre det i slutningen af en valgperiode

også om men men jeg vil gerne takke for at man har taget opgaven på sig og at vi har fundet løsninger og balancer i det

at vi forhåbentlig her inden folketinget

kan få vedtaget de her to lovforslag

en historisk afbureaukratisering af beskæftigelsesindsatsen på en god og tryg måde

dårligere nemlig de kommuner der har mange langtidsledige mange langtidssyge og ikke noget arbejdsmarked der vil tage imod de borgere ministeren må vel medgive

er så det jeg gerne vil have ministerens kommentarer til

en meget meget lille indflydelse på om der lokalt findes et arbejdsmarked som kan tage imod de langtidsledige og langtidssyge borgere som

kommune og at det jo ikke forbedrer beskæftigelsesmulighederne det åbner jo ikke i sig selv arbejdspladser på det lokale kommunale arbejdsmarked at man forøger kommunernes udgifter til overførselsindkomster

er givet på forhånd det ville jo tale for at man helt droppede det og bare

at se hvordan det gik jeg tror endda og det mener jeg der er ganske klar evidens for

når vi kigger på de mange evalueringer der er lavet af de mange ordninger

at indsatsen gør en forskel og jo mere den tager udgangspunkt i den enkelte og jo mindre man sidder og kigger ned i papirerne tabellerne reglerne og reglementerne desto større er chancerne for at man opnår det der burde være pointen nemlig at få folk i arbejde

beskæftigelsesmulighederne mulighederne for at få job

større af at man straffer kommunerne økonomisk

jeg bare sige til ministeren vi har ikke sat spørgsmålstegn ved om det er vigtigt hvad der foregår på jobcenteret selvfølgelig er det det men det der foregår på jobcenteret forøger jo ikke i sig selv beskæftigelsesmulighederne det øger ikke antallet af job og det er jo det der er den grundlæggende fejl i hele den tankegang

jo netop sigter på at tage højde for at der er forskelle mellem kommunerne

så vil enhedslisten ikke være med og derfor forstår jeg ikke at man ikke kommer til samme konklusion som sf nemlig

opstillingsformer med en ny opstillingsform i dag er det sådan at partierne kan vælge mellem partilisteopstilling hvor partistemmer tilfalder kandidaterne i rækkefølge kredsopstilling hvor kredspartistemmerne tilfalder kredsens kandidat sideordnet opstilling med alfabetisk rækkefølge

fordeles i forhold til personlige stemmetal i kredsen og nomineret sideordnet opstilling med en kredskandidat øverst og resten i alfabetisk rækkefølge den mulighed som forslagsstillerne i dag foreslår indført er den såkaldte prioriteret sideordnet opstillingsliste det skal gøre det muligt for partierne at opstille sideordnet

mulighed for selv at bestemme rækkefølgen på partiets kandidater på stemmesedlen rent grafisk

i venstre er vi bekymrede for at forslaget eksempelvis kan betyde

bliver endnu mere profilerede hvis partierne selv skal bestemme opstillingsrækkefølgen

meget nødig gøre det sværere for de mere ukendte kandidater end det allerede er i dag

at den nye opstillingsform vil skabe yderligere forvirring

vælgerne om hvordan det danske valgsystem egentlig er skruet sammen derfor kan venstre ikke umiddelbart støtte lovforslaget som det ser ud nu men ser frem til at diskutere tingene nærmere under

den sædvanlige ordfører på området vil tage sig af

tilføje at det konservative folkeparti hælder til at støtte forslaget

før man kunne tage endelig stilling og at der derfor skulle gå en rum tid før man kunne behandle det her forslag igen nu synes vi i dansk

bekendt med om man har haft den her proces i venstres bagland og altså har spurgt baglandet

jo ikke er totalt imod og

at træffe beslutninger om præcis hvordan man ønsker at opstille sine kandidater vi har blot den overvejelse og jeg må altså sige at den kan jeg i hvert fald genkende fra baglandet

været igennem at mange vælgere er meget

er afgørende for hvem der bliver valgt og jeg må også sige at det jo ikke

jeg nævner det for der har jo næsten efter hvert eneste folketingsvalg været diskussioner om hvorfor den ene frem for den anden i et parti

en ny opstillingsform til folketingsvalg prioriteret sideordnet opstilling og det betyder at partierne ved sideordnet opstilling selv kan vælge rækkefølgen af kandidaterne på stemmesedlen som reglerne er i dag kan et parti som opstiller sideordnet kun bestemme hvilken kandidat der skal stå først på stemmesedlen herefter kommer de øvrige kandidater i alfabetisk rækkefølge der er positive takter i lovforslaget som giver partierne mulighed for selv at bestemme hvordan kandidaterne skal præsenteres på stemmesedlen

regeringen mener dog at det kommer alt for sent i forhold til hvor tæt vi er

på et folketingsvalg som jo skal afholdes senest i september

ikke hensigtsmæssigt at ændre valglovgivningen så tæt på et valg de lokale partiforeninger har i mange tilfælde allerede holdt opstillingsmøder hvor kandidaterne til folketingsvalget

også langt i udpegningen af hvilke af deres kandidater der skal opstilles i hvilke kredse og hvem der eventuelt skal nomineres og komme øverst på stemmesedlen ændringer af regler for opstilling bør derfor vedtages i så god tid at man lokalt kan nå at indrette sig på de nye muligheder og regeringen kan derfor ikke støtte lovforslaget på nuværende tidspunkt men vi vil gerne

det kan godt undre undertegnede at de radikale ikke bakker mere op om det allerede på nuværende tidspunkt

jo ikke alene et forslag de radikale har været medforslagsstillere på næh det er faktisk et forslag som de radikale selv har opfundet ved fru lone dybkjær og fru margrethe vestager

dansk folkeparti og også sf

på forslaget så vi undrer os jo lidt over at ministeren ikke

skulle benytte

jeg er helt enig i

betragtninger som økonomi og indenrigsministeren har været inde på om at en sådan ændring

som nu hvor forslaget kommer klokken

vi begynder at ændre på de her regler nu hvis der skal ændres på

skal vi selvfølgelig have en rigtig grundig belysning af de konsekvenser

den konkrete udformning af det vil have før vi kan træffe beslutning om det derfor mener jeg også at det

behandlede en modernisering af valglovgivningen

jeg er enig i at det her

var groet hos de radikale og opfundet

jeg er helt klar over at socialdemokraterne hele tiden alle de gange vi har diskuteret det har været imod men nu kommer der

fru lene hansen at socialdemokraterne var åbne

kigge på de forskellige konsekvensanalyser af den valgkredsreform der

socialdemokraterne stadig væk interesserede i at man sender det

måden vi opstiller vores kandidater på måden partierne kan opstille kandidater på og det var da oplagt at se på det i for eksempel folketingets kommunaludvalg hvor ordføreren jo også har siddet

muligheder for opstillingsformer for der er givetvis også andre opstillingsmuligheder end lige den konkrete som bliver behandlet her

er oplagt at se på og man kunne jo vælge at gøre det når man alligevel skal evaluere hvordan folketingsvalget er forløbet

gerne i regi af kommunaludvalget hvor hvor der er muligheder for efter et folketingsvalg

den her debat for eksempel via en høring eller

andre muligheder for at evaluere vores valglovgivning og det kan man gøre i god tid

skal skal vedtages uanset hvornår de kommer det er et tilbud til partierne om at få lov til at opstille på en

den man har i dag i valgloven altså at man kan prioritere sin

ikke står i alfabetisk orden i dag kan det være en fordel hvis man har et efternavn

kommer til at stå højt i alle de kredse man ikke selv er er spidskandidat i og det synes vi egentlig er lidt underligt der er noget psykologisk ved at stå højt på stemmesedlen og vi vil egentlig gerne give give partiforeningerne mulighed for selv

afgøre hvilken rækkefølge efter de forskellige kredses spidskandidater

at fjerde gang skulle være lykkens gang også fordi der var flere partier der

tilbage i to tusind og otte og otte bad om betænkningstid vi synes jo

er betænkningstid nok men jeg kan forstå at det det man så er nået frem til

fra venstre og det

så kan vi jo tale om det senere men indtil videre

er et folketingsvalg lige om hjørnet jeg synes altså det er ærgerligt at det

så skal sparkes til hjørne til efter et folketingsvalg dansk folkeparti havde

i de politiske baglande de partier som ikke umiddelbart synes det her er en god idé behøver jo ikke selv at opstille sideordnet uden alfabetisk rækkefølge men derfor kan man jo godt give andre partier lov til det som det også allerede blevet sagt af forslagsstillernes ordfører vi synes godt

første juli man kunne sagtens vente med

forslaget træde i kraft til den første oktober så alle partier på lige fod kunne få lavet en proces omkring

ellers har vi jo i sf ingen problemer med det forslag der

føre langhårede debatter om andre partier mener at en anden måde at gøre det på er mere demokratisk og det er jo for eksempel kredsopstillingen hvor kredspartistemmerne tilfalder kredsens kandidat det er den sideordnede opstilling med alfabetisk rækkefølge og det er en såkaldt nomineret sideordnet opstilling det vil sige med en kredskandidat øverst og så resten i alfabetisk rækkefølge det er de fire muligheder der findes i valgloven i forvejen vi kan simpelt hen ikke se problemet ved at udvide det med en femte mulighed som den

kloge nok til at kunne gennemskue det hvis de kan gennemskue de der fire modeller det kræver lidt øvelse

kan man nok også gennemskue det selv om der kommer en femte så vil jeg da gerne lige forholde mig lidt til de argumenter der bliver fremført det er for tæt på et folketingsvalg jamen altså hvis man nu gerne ville det som man ellers hele tiden har ment i hvert fald fra de radikales side

jo stille et lille ændringsforslag der sagde noget om hvornår det skulle

sådan at man ikke var så tæt på et folketingsvalg som ingen i øvrigt ved hvor tæt vi er på bortset fra måske en enkelt person eller et par stykker så det synes jeg da ikke er noget argument så er der det her med at vi skal have en grundig diskussion

problemet kunne man ikke fra socialdemokraternes og de radikales side bare sige det ligeud

denne gang var det altså socialdemokraternes tur til at få ret der skulle ligesom være en indrømmelse til dem der kunne matche de mange indrømmelser man har givet de radikale i form af at man har gennemført en

at man har skrevet ind i regeringsgrundlaget at man viderefører vk regeringens økonomiske politik at man har droppet sine planer om at man egentlig gik ind for kædeansvar så vi kunne få styr på alt det her med social dumping det er da klart socialdemokraterne skal da også have nogle indrømmelser der ligesom kan matche alle de indrømmelser man har givet de radikale

at der er den fordel

ses af de kreative forsøg som gøres

rundtomkring i landet for at ændre på sit dåbsnavn for at komme højere op på listen jeg tror faktisk det har jeg i hvert fald ladet mig fortælle at den første der benyttede sig af

et forsøg var en radikal det skulle efter sigende

været jens bilgrav nielsen der tilføjede

en bindestreg mellem bilgrav og nielsen for at få et b som

begyndelsesbogstav og således komme højt op

også folk her i folketinget som pludselig har fået en bindestreg i deres navn fordi de så kommer længere op på listen og man har også hørt om folk der har sløjfet deres efternavn og

deres mellemnavn i hvert fald på opstillingslisten fordi deres mellemnavn har et begyndelsesbogstav der starter tidligere i alfabetet end deres efternavn og det er altså synd for folk synes jeg at de på den måde skal gøre

krumspring for at komme højere op på listen for at kunne udleve drømmen om at komme i folketinget tænk sig at man bliver nødt til at lave sit navn helt om

jeg synes også at vi må sige at det også for demokratiet

større chance fordi de tilfældigvis er født med et bestemt navn

fik den lille ekstra chance for komme i folketinget fordi partiet vurderede at de skulle stå højere på listen end en anden person

støtter vi det her lovforslag fra dansk folkeparti

kan stemme for det fordi det er for tæt på et folketingsvalg synes jeg er en dårlig undskyldning det kan jo være

folketingsvalg om fem måneder og der er således masser af tid til at partierne kan lave et nyt opstillingsmøde og hvis de

kan de jo bare lade være og opstille som hidtil det

er jo et tilbud om at man kan gøre noget andet som parti hvis man ønsker det det er ikke en tvangsforanstaltning om at man skal

las ordførertaler

de har jo ret

princippet måske er tæt på et folketingsvalg når man

partierne en frivillig ekstra femte mulighed for hvordan de vil opstille

de ærede kollegaer her i salen

en femte gang efter et folketingsvalg og så går vi da ud fra at der

et spørgsmål om tid og at vi skal over på den rigtige side af et folketingsvalg

her kan vedtages men

tager vi gerne imod det forslag der kom fra enhedslisten om komme med ændringsforslag om hvornår forslaget kan træde i kraft men hvis man stadig væk mener at man efter

i forslaget så kan vi også godt vente til efter et folketingsvalg

truffet beslutningen så må vi jo se om det

statsforvaltningen i sådanne sager skal kunne udstede bøder til ansvarlige medlemmer af kommunalbestyrelsen og hvorefter kommunalbestyrelsen i hver sag skal tage stilling til om sagen skal have ansættelsesretlige konsekvenser for de ansvarlige kommunale ledere

med at sige at regeringen naturligvis er helt enig med

at sager om overgreb på og omsorgssvigt af børn er meget alvorlige

der er behov for at kommunerne reagerer både hurtigt og resolut

der har desværre været en række ulykkelige eksempler hvor kommuner ikke har løftet den opgave godt nok det har haft tragiske følger for de involverede børn jeg skal ikke fremhæve den ene sag frem for den anden men ville gerne have været hver og én foruden det har selvfølgelig givet anledning til at overveje om de regler vi allerede har på området er gode nok og det giver også anledning til at overveje om de initiativer som

også efter de gældende regler i lov om kommunernes styrelse mulighed for at

over for såvel ansvarlige kommunale ledere som ansvarlige

det efter første del af forslaget vil være sådan at statsforvaltningen skal have mulighed for at pålægge kommunalbestyrelsesmedlemmer bøder statsforvaltningen fører tilsyn med at kommunerne overholder den lovgivning som gælder for offentlige myndigheder statsforvaltningen skal ikke tage stilling til om kommunens dispositioner er rimelige eller hensigtsmæssige eller stille spørgsmål om skønsudøvelse så længe skønnet udøves inden for de rammer der er fastsat i lovgivningen

statsforvaltningen kan efter lov om kommunernes styrelse pålægge ansvarlige medlemmer af kommunalbestyrelsen tvangsbøder hvis kommunalbestyrelsen undlader at udføre en handling

efter lovgivningen er forpligtet til at udføre tvangsbøder har altså til formål at fremtvinge opfyldelsen af en handlepligt og kan ikke anvendes som straf for en eventuel konstateret overtrædelse af lovgivningen statsforvaltningen vil kunne anvende tvangsbøder over for en kommunalbestyrelse der ikke foretager de nødvendige skridt i en sag om overgreb på og omsorgssvigt af børn et kommunalbestyrelsesmedlem der gør sig skyldig i grov pligtforsømmelse kan derudover straffes med bøde ved domstolene med hjemmel i lov om kommunernes styrelse det er anklagemyndigheden der vurderer om der skal rejses tiltale og det sker under iagttagelse af de retssikkerhedsmæssige garantier der i øvrigt gælder

det er den forskel som efter regeringens opfattelse er betryggende jeg vil tillade mig at minde om at det indtil to tusind og fire var et krav at der forelå en begæring om tiltalerejsning fra tilsynsmyndigheden altså den nuværende statsforvaltning for at anklagemyndigheden kunne rejse tiltale efter bestemmelsen påtalebestemmelsen blev dog af et enigt folketing ophævet blandt andet for at undgå at tilsynsmyndigheden skulle foretage en vurdering som netop anklagemyndigheden har bedre forudsætninger for at foretage forud for lovændringen gik et grundigt udvalgsarbejde om indsigt i den kommunale administration set i det lys er det fortsat regeringens opfattelse at det ikke er hensigtsmæssigt at en administrativ myndighed som statsforvaltningen udsteder bøder som straf medmindre helt særlige grunde gør sig gældende og sådanne særlige grunde gør sig efter regeringens opfattelse ikke gældende når de samme kommunalbestyrelsesmedlemmer allerede efter gældende retstilstand kan idømmes bøder

har ansvaret er det også kommunalbestyrelsen der beslutter hvordan forvaltningen skal være indrettet kommunalbestyrelsen har altså det øverste ansvar for ansættelse og afskedigelse af personale og fører tilsyn med forvaltningen det er også kommunalbestyrelsens ansvar at reagere hvis der konstateres en retsstridig adfærd i forvaltningen at kommunalbestyrelsen har ansvaret for alle sager i kommunen betyder ikke at kommunalbestyrelsen selv skal tage stilling til alle sagerne kommunalbestyrelsen overlader i vidt omfang både sagsbehandling og beslutninger til udvalg og til forvaltning

det nødt til at være hvis en kommune skal fungere det gælder også i personalesager sådanne sager kan men skal normalt ikke behandles af kommunalbestyrelsen kommunalbestyrelsen kan forbeholde sig at den selv vil træffe beslutning i bestemte typer af personalesager men kun enkelte beslutninger anses normalt for at være af en sådan vidtrækkende betydning for kommunen at de altid skal behandles i kommunalbestyrelsen det gælder for eksempel ansættelse og afskedigelse af kommunaldirektører og fagdirektører det afgørende er da heller ikke at ansættelsesretlige konsekvenser i børnesager drages ved en beslutning i kommunalbestyrelsen men at de rigtige konsekvenser drages

det er derfor regeringens opfattelse at der ikke er behov for at fastsætte en pligt for kommunalbestyrelsen til i hver enkelt sag

tage eksplicit stilling til hvorvidt der skal drages ansættelsesretlige konsekvenser i forhold til de kommunale ledere i forbindelse med en kommunalbestyrelses ansvar er det væsentligt at være opmærksom på at ethvert medlem af kommunalbestyrelsen kan bruge sin såkaldte initiativret til at rejse en sag i kommunalbestyrelsen det gælder uanset om sagen allerede behandles i et udvalg eller i forvaltningen og uanset hvad sagen drejer sig om når blot det er et kommunalt anliggende ethvert kommunalbestyrelsesmedlem vil altså ved at bruge sin initiativret kunne sikre sig at spørgsmål om eventuelle ansættelsesretlige konsekvenser i børnesager kommer på kommunalbestyrelsens dagsorden hvis vedkommende vurderer at det er hensigtsmæssigt

som jeg allerede har nævnt skal kommunerne naturligvis reagere både hurtigt og resolut i sager der vedrører overgreb på og omsorgssvigt af børn det kan ingen være uenig i men det er regeringens opfattelse at der med de gældende regler på området og de initiativer der er taget er tilstrækkelige redskaber der kan bringes i anvendelse over for kommunalbestyrelsesmedlemmer og kommunale ledere

forslag vil efter regeringens bedste overbevisning ikke bidrage yderligere til at undgå fremtidige tilfælde af grove svigt i sager om overgreb på og omsorgssvigt af børn eller at forebygge samme regeringen kan på den baggrund ikke

har benyttet sig af alle de muligheder der ifølge ministeren er

vi kan få

meget i forhold til de to områder som som vi har skitseret i vores forslag

ikke været tilfældet for vi har jo set at det er børn der

hører til sjældenhederne og det synes jeg da egentlig

være glade nok for det der så er spørgsmålet og det som jo er diskussionen er hvis man skærpede på de områder som der peges på her ud over at det

nogle retssikkerhedsmæssige balancer som vi

resolut indsats eller en bedre forebyggelse

så jeg siger at det kan vi ikke rigtig se altså selv om der eventuelt måtte kunne tages tiltag der ville føre til at flere kommunalbestyrelsesmedlemmer fik en bøde ved domstolene

jo være på en tragisk baggrund om jeg så må sige og det er derfor vores interesse har samlet sig om blandt andet med den såkaldte overgrebspakke

hvad vi kan gøre for at undgå at sagerne kommer og det er vel i

det det handler om nemlig at sørge for at kommunalbestyrelsesmedlemmer

deres ansvar bevidst og løser de her sager allerede inden det bliver

indskærpede nogle af de ting som vi har præciseret i vores forslag

nogle sager fremover og mener ministeren ikke også at vi

har levet et liv med misbrug og omsorgssvigt at vi faktisk også handler lidt mere på det for jeg er fuldt ud klar

selv været med til at lave overgrebspakke og så videre men vi skal videre og vi skal gøre noget mere for at vise at vi faktisk har en vilje

pasningen af de pligter de har det vi tror på er

skærpelse altså en pligt for kommunalbestyrelsen til at udarbejde et skriftligt beredskab til forebyggelse tidlig opsporing og behandling af sager om overgreb mod børn og unge en særlig taskforce som tilbyder hjælp til at styrke sagsbehandlingen

og tredive million kroner årligt til efter og videreuddannelse af personale på børne og ungeområdet samt ankestyrelsens praksisundersøgelse af området så har vi reelt en mulighed for at undgå at vi får de her sager men vi tror ikke på at de tiltag der præsenteres her vil føre til færre børnesager og det er derfor vi synes vi skal fokusere på hvad der kunne

og effektivt nok til enhver tid i enhver sag ude i kommunerne får handlet når det drejer sig om overgreb

sige at folketingets partier har

forslagsstillerne fru karin nødgaard selv har bidraget til at vi

som liberalt parti kan være med

af forslaget som vedrører at

kommunalbestyrelsen at tage stilling til

det går længere end venstre har lyst til at

hvis vi ender i en situation

det vi er sat i verden til men også

vi at vi begynder at nærme os at vi lige så godt kunne have nogle statsligt ejede

for kommuner det er sådan efter venstres opfattelse

har deres egen berettigelse

vi da i hvert fald er nogle der høster erfaringer herinde ved

og eventuelt ikke har gjort

sige til forslagsstillerne at vi deler ønsket om fokus på området

deler de ambitioner der i øvrigt også ligger til grund for de fælles aftaler der er indgået

at min fornemmelse er at en del kommuner rent faktisk har lært

som er blevet høstet og at kommunerne også har

set også stor forståelse for det jeg mener bare at der er nogle ting her som har været så alarmerende gale igennem

om ordføreren ikke mener at de regler som ministeren også skitserede der er i dag egentlig ikke burde have været taget i anvendelse i forhold til

det forudsætter jo også at det kommer til deres kendskab og kommer til deres kendskab hurtigt og der må jeg sige at jeg ikke

i socialudvalget tilstrækkelig længe til

kunne lægge hovedet på blokken og sige at der i hvert fald er en borgmester

en kommunalpolitiker dér

at sætte fokus på at der skal handles hurtigt

ansættelsesmæssige konsekvenser

normalt fungerende mennesker inklusive kommunalpolitikere sagsbehandlere

behov for at vise at man er klar over at der sker nogle uhyrligheder

om socialudvalget undervejs i fortrolighed har været orienteret om de konkrete sager jeg kender dem

været længe nok på christiansborg til at vide at når man kun kender en sag fra pressen skal man nok være lidt varsom med

ikke får den trygge og stabile opvækst som de har krav på og burde få

tyve mål og flere af disse mål handler specifikt om at hjælpe udsatte børn og unge

her har jeg nævnt nogle af vores initiativer men jeg kan nævne flere for det er som sagt et område som er hjerteblod for os socialdemokrater men jeg skal også give beslutningsforslaget nogle kommentarer med på vejen intentionen bag forslaget er vi helt enige i det store spørgsmål er så om de foreslåede ændringer vil virke efter hensigten det tror vi ikke om den første del af beslutningsforslaget og den situation hvor en kommune bevidst undlader at overholde lovgivningen

en sag for det kommunale tilsyn i statsforvaltningerne som i sidste ende kan give dagbøder hvis de kritisable forhold ikke bringes i orden jeg er glad for at statsforvaltningen allerede som reglerne er i dag kan pålægge ansvarlige medlemmer af en kommunalbestyrelse tvangsbøder hvis de undlader at udføre en handling som de er forpligtet til at udføre efter lovgivningen det er kun godt det er også godt at formålet med bøderne er

ligeledes skal det også være sådan som det er i dag at et kommunalbestyrelsesmedlem der gør sig skyldig i grov pligtforsømmelse kan straffes med bøde ved domstolen til den anden del af beslutningsforslaget vil

det er vigtigt at pointere at hvis og når der skal drages ansættelsesmæssige konsekvenser som følge af en given børnesag sker det altid under kommunalbestyrelsens ansvar sagt med andre ord hvem der har ansvaret er meget tydeligt i vores kommunale demokrati et andet forhold som også kan tilskrives vores kommunale demokrati er alle kommunalbestyrelsesmedlemmers initiativret til at rejse en sag i kommunalbestyrelsen det betyder jo at man som byrådsmedlem altid kan tvinge et punkt på dagsordenen til et byrådsmøde også i sager om ansættelse for at opsummere mit parti og jeg er meget optaget af området men vi mener ikke at redskaberne i forslaget er de rigtige og derfor kan vi ikke støtte beslutningsforslaget

som vi alle sammen er enige om er rigtig god lovgivning og vi ønsker at den kommer til at virke ude i kommunerne det har vi et fælles fokus på

synes jeg at vi på tværs af partierne skal fortsætte med at have vores fokus på

får de forebyggende initiativer til at virke

formentlig også kommer til at tage i fremtiden til at virke sammen og får dem koordineret

og rådgiver og de kender de konkrete sager hvor der sker handling så vi bliver bedre i fællesskab men det her med at tro at vi kan gøre én enkelt ting eller

det arbejde som vi har i socialudvalget med at have et samlet fokus på

for at drage nogle ansættelsesmæssige konsekvenser over for de ansvarlige kommunale ledere for dansk folkeparti er det umådelig vigtigt at vi ikke bare affinder os med at der bliver

kritik af forholdene og at der beklages fra kommuners side når skaden er sket gennem

som har fået ødelagt deres liv mere eller mindre fordi der ikke er sat ind i tide jeg håber meget at man her i folketinget

i regeringen vil tage den her debat med det for øje at der skal ske noget og det hører jeg måske også lidt

retfærdighed og retssikkerhed til stede

det at sætte børn i verden

noget af det mest livsbekræftende jeg kan komme i tanke om det at give liv og følge dette liv fra den spæde barndom og op igennem årene til ung og teenager og oplevelsen når børn flytter fra reden og skaber deres egen tilværelse med familie er en del af livets cyklus det er smukt og det er en gave for livet de fleste unge mennesker kan se tilbage på en barndom med omsorg og kærlighed ikke kun fra forældre men også fra det netværk der er omkring

man måske ikke har biologiske bånd til i den smukke salme dejlig er jorden står at slægt skal følge slægters gang

tror jeg egentlig ligger at man tager noget med fra tidligere slægter og fører det videre til kommende slægter i en erkendelse af at det er det rette sådan er det heldigvis i de fleste familier i dagens danmark trods mange forskellige familiemønstre og brudte ægteskaber er kærligheden til børnene intakt og ønsket om at

de livsvalg de træffer ligger dybt i de fleste af os desværre er der også familier hvor børn ikke lever denne tilværelse hvor kærlighed tryghed omsorg og varme er en del af hverdagen en tilværelse med ydmygelser og misbrug omsorgssvigt og manglende kærlighed fra dem der skulle være de nærmeste til at give det nemlig forældrene somme tider kan man ikke fatte de beretninger der gennem de seneste år er dukket op om omsorgssvigtede børn det kan være fuldstændig uforståeligt at mennesker der har sat børn i verden børn af eget kød og blod kan være så ja jeg vil sige afstumpede at

udsætter børnene for de værst tænkelige ting i deres barndom og på den måde ødelægger deres muligheder for et godt liv jeg skal ikke i dag gå i detaljer om de forfærdelige sager der har været men blot det at nævne nogle bynavne som brønderslev tønder rebild giver associationer om at der har været noget rivende galt i vores velfærdssamfund

offentlig myndighed som politiker og som netværk det kan være svært at rette fuldstændig op på de fatale fejl der er sket men alt hvad der kan gøres må gøres

også bekymrende at høre fra de få men egentlig meget modige ofre som har valgt at stå frem at de ikke mener at de har fået eller får den ønskede støtte til at komme videre i livet når dansk folkeparti i dag vælger at tage debatten om øget ansvarliggørelse i kommuner ved grove svigt i sager om overgreb og omsorgssvigt af børn er det for at sikre

på at gribe ind i tide

gerne understrege som det også er skrevet i bemærkningerne til forslaget at vi ikke ønsker at der skal ske en hetz mod kommuner mod kommunalbestyrelsesmedlemmer kommunale ledere og medarbejdere snarere tværtimod for dansk folkeparti er det yderst vigtigt at alle børn får de bedst tænkelige muligheder for et godt liv og at myndighederne hurtigt griber ind hvis der

dansk folkeparti er af den overbevisning at en øget ansvarliggørelse kan have en positiv effekt på kommunernes opmærksomhed og prioritering i sager om svigt af børn det er vigtigt for alles retsbevidsthed at der når de nærmeste svigter

er myndigheder der tager over og reagerer når man er ansat i stillinger på kommunalt ledelsesniveau er det klart at der følger et øget ansvar med på samme vis som hvis man vælger at stille op som

kandidat til at sidde i en kommunalbestyrelse og bliver valgt der er et ansvar og en forpligtelse til at tage sig af og holde øje med sager der vedrører borgerne

hvorledes der i embedsværket arbejdes med området for eksempel

børn og unge desværre har vi oplevet at det ikke har været tilfældet og at der når sager er dukket op ikke er handlet som det må forventes af kommunale ledere og kommunalbestyrelsesmedlemmer

med i sager hvor man har været bekendt med

gentagne gange bevidst har undladt at handle det er så ulykkeligt som noget kan være når vi hører om børn hvor der faktisk var

men at der er gået år derefter før det så er blevet stoppet år som ville have haft uvurderlig og afgørende betydning for at disse børn kunne have fået en bedre tilværelse

været påført yderligere smerter traumer og lidelser både fysisk

altså bøder til kommunalbestyrelsesmedlemmer er vi uenige i vi er ikke enige i de midler som dansk folkeparti foreslår

former for sanktioner virker trusler om bøder og afskedigelse virker ikke

og ligeglade men dovenskab er de færreste sagsbehandleres største problem det største problem er ophobning af sager og manglende handlemuligheder i

de socialt psykisk og økonomisk tunge sager som de sidder med det er med til at forhale sagsbehandlingstiden og skabe fejl og gør i værste

yder den sociale indsats som et svigtet eller udsat barn har brug for en undersøgelse fra to tusind og fjorten fra dansk socialrådgiverforening viste at syv og fyrre procent af de adspurgte socialrådgivere oplever at økonomiske hensyn i høj eller nogen grad spiller en større rolle end socialfaglige vurderinger

skal træffes beslutninger om anbringelse

procent oplever at fokus på økonomien forsinker iværksættelsen af foranstaltninger i høj eller nogen grad og to og tres procent mener at økonomien spiller en fremtrædende rolle når man diskuterer løsningen af sociale problemer i udsatte børnefamilier det er nogle af de faktiske problemer som gør at børn og unge der er udsat for overgreb eller omsorgssvigt ikke får de tilbud som de har brug for det er vanskeligt at se hvordan trusler om bøder til kommunalbestyrelsen og eksplicit diskussion af afskedigelse af ledere kan forbedre økonomien

vel også rimeligt at antage at der i de grelle tilfælde af grove eller gentagne svigt i sager om overgreb eller omsorgssvigt af børn og unge rent faktisk bliver overvejet og truffet beslutninger

når det er sagt er det jo desværre også virkeligheden at der i danmark har været nogle helt forfærdelige sager med kommunalt svigt og hvor man har siddet indberetninger overhørig og det er fuldstændig og aldeles uacceptabelt bag den her diskussion ligger jo virkelige børn og unge hvis skæbner er triste og hvis liv ligger i ruiner fordi de nærmeste voksne og systemet svigter sf tror bare ikke

at trusler om bøder til lokalpolitikere vil virke vi mener at tiltag som overgrebspakken er vejen frem og at krav om hurtig reaktionstid når kommunerne modtager en underretning børnehuse tidlig forebyggende indsats vejledning og netværk og ikke mindst finansiering er vejen frem

gerne være med til at arbejde videre med sf kan ikke støtte forslaget som det ligger men vi vil gerne kvittere for indsatsen fra dansk folkepartis side vi er glade for at i også er opmærksom på problemet og kommer med løsningsforslag for på trods af gode politiske tiltag som for eksempel overgrebspakken

vi ikke i mål på det område langtfra og selv om vi politisk

men kunne ordføreren så ikke sige hvad det

og reducere antallet af fejl som ordføreren

indskærper over for nogle grupper i kommunerne

det man har gjort i nogle kommuner i forhold til de sager fordi vi

at der faktisk er blevet indberettet noget om nogle af de børnefamilier der

det synes vi kunne være vejen frem fordi vi ved

socialrådgiverforeningen selv har peget på vi kunne også pege på at der i visse kommuner som for eksempel i holstebro kommune er rigtig gode

at alene normeringerne i daginstitutionerne på nul seks årsområdet rent faktisk betyder noget i forhold til at forebygge de her sager

lang række forslag når jeg har nævnt finansieringen i min tale

den nulvækst i det offentlige

stor forskel på antallet af sager

bud på det vil det så sige at sf

i kommunerne og

har været ganske ganske forfærdelige

der er børn der i alt alt for lang tid er blevet udsat for

det er sket uden at

og beskyttet dem som som vi egentlig har har pligt til

så stor forståelse for intentionen bag bag forslaget

mulighed for at enkeltpersoner som er ansat i det offentlige kan straffes hvis de svigter

man må sige at de redskaber som dansk folkeparti efterlyser i

så har skrevet i min ordførertale her på forhånd er

når sådan noget som det her går galt så

pege på én person på

hvor det er gået galt og hvor der er en person

misligholdt sine pligter

ignoreret at et barns rettigheder er blevet tilsidesat og at

er blevet begået overgreb på et barn

det meget meget svært at sige at det er en enkeltperson man kan man kan stille til ansvar for det problemet ligger i langt højere grad i systemet

at gribe ind meget mere end det ligger i ond vilje eller manglende kompetencer eller hvad man ellers kunne sige hos enkeltpersoner og derfor har vi i enhedslisten jo også tænkt over det

sf stod lige før og nævnte

som vi også har forsøgt at rejse i flere finanslovsforhandlinger

problemet kan jo altså være at man simpelt hen har for mange sager til at spotte de børn

omkring de hundrede sager hos en enkelt sagsbehandler og det er altså for meget til at kunne lave en en helhedsorienteret indsats

er at man kan få en national taskforce som

overtage nogle af de meget tunge sager

været kendetegnende for de her utrolig

været at man

ikke har haft den tilstrækkelige faglige kompetence

muligheden for at sige til en national taskforce det her stiger

over hovedet vil i ikke være søde

kunne gøres hurtigt og effektivt samtidig med at man ville kunne give sådan en taskforce de sager hvor en familie flytter fra kommunen så vi fra starten undgår de såkaldte nomadefamilier der flytter fra kommune til kommune for at undgå socialforvaltningen

har desværre også været enkelte eksempler på at børn faktisk bliver tabt jeg synes også at man skal diskutere efteruddannelse

når det kommer til til de tunge børnesager

muligvis et udvalgsarbejde in spe hvor vi kan kigge lidt bredere

det er svært at finde den ansvarlige det tror jeg også det kan også være at der er flere og så videre men men så er det egentlig at

hvad nytter det så at vi har de muligheder der er i dag hvis man allerede ligesom opgiver

så duer det ikke altså hvad nytter

mord i danmark men derfor skal vi stadig væk have en straffelov der forbyder mord

meget få krigsforbrydelser i danmark vi er ikke i krig

så selvfølgelig skal det være strafbart decideret at ignorere et barn der står

forhåbentlig for mig at se et tegn på at de mennesker som tager sig af børn på alle mulige måder i vores system gør det med størst mulig ansvarsforpligtelse fordi der ikke er nogen af dem der har pådraget sig eller har et egentlig hvad skal man sige fortsæt

jeg vil sige det sådan at det håber jeg og regner med at anklagemyndigheden tager sig af i den forstand at når der er noget så voldsomt som det her og der er en risiko for at der er nogle mennesker der faktisk har pådraget sig et strafansvar så går anklagemyndigheden ind og vurderer i samarbejde med politiet om der er grundlag for at rejse en sag og så gør de det selvfølgelig også hvis der er det grundlag men man

som sikrer en øget ansvarliggørelse af kommunalbestyrelsesmedlemmer og kommunale ledere ved grove eller gentagne svigt i sager om overgreb

det er vigtigt at understrege at langt de fleste kommuner yder en god indsats men der har desværre været eksempler på at nogle kommuner har overhørt gentagne indberetninger om omsorgssvigt det er aldeles uacceptabelt

liberal alliances opfattelse have konsekvenser for de ansvarlige enten

eller i grove tilfælde afskedigelser beslutningsforslaget her ligger

fjorten hvoraf det blandt andet fremgår at børn der udsættes for overgreb straks skal beskyttes

kommuner der svigter eller sylter sager skal straffes økonomisk

de ansvarlige skal stilles til ansvar

og bekymringer for deres børns ve og vel i samspil med børnene finde en fælles rytme og støtte sådan er det bare ikke for alle desværre er der ingen garanti for at der lige her og nu ikke foregår overgreb der vil desværre nok altid være forældre som ikke har forstået hvad det vil sige at være omsorgsfulde og kærlige og som misbruger deres børn trist er det når dem som skulle være de bedste til at tage sig af børnene nemlig forældrene ikke formår det

det vigtigt at dem der så har retten til og muligheden for at gribe ind nemlig myndighederne også gør det dette ved vi i flere sager ikke har været tilfældet

derfor dansk folkeparti folkeparti

overvejet hvordan den her indsats kunne forbedres

falderebet at liberal alliance går ind og støtter forslaget jeg mener egentlig at vi skylder de børn som har været igennem

nogle mareridtslignende forhold i opvæksten at de på en eller anden måde kan se at der sker noget men

sige at det tror jeg egentlig også godt at de kan se for jeg synes faktisk at

den debat der har været nu viser at der er

at vi ikke kun ligesom handler og reagerer når de store sager eksploderer

alle politiske områder men at vi også

løbende får fokuseret på hvad det

det tror jeg faktisk at jeg vil tage med videre i

er en anden end socialministeren der er til stede

sige der er ikke nogen tvivl der men jeg havde startet med at

de børn som ikke har de bedste betingelser for et godt liv og ikke har

ønsker at give vores egne børn

ansvar især når de allernærmeste svigter så